skal pålægge regeringen at stemme imod

kommissionens forslag om en midlertidig anvendelse af aftalen det sker af to grunde for det første fordi det i

midlertidigt i kraft

relativt centralt spørgsmål indholdet i ceta kan opdeles i tre hovedelementer en del som allerede er overgivet som eu kompetence og hvor nationale parlamenter er sat helt uden for indflydelse en del som er blandet kompetence og som også skal godkendes i de nationale parlamenter og endelig en del som er rent national kompetence og som derfor alene skal afgøres i de enkelte lande hvis den midlertidige ikrafttræden kun omfatter den del som allerede er eus enekompetence så kunne man forstå det men det har vi ingen garanti for er tilfældet som udenrigsministeren selv skriver i et svar på spørgsmål otte og jeg citerer som jeg redegjorde for på europaudvalgets møde den syvende oktober to tusind og seksten er det ikke endeligt afgjort hvilke dele af ceta der vil blive bragt i midlertidig anvendelse

tilsyneladende er det meningen at traktaterne skal træde i kraft på en række områder hvor der eksisterer delt kompetence og hvor en godkendelse

ellers burde være en forudsætning

eksempel kapitel to og tyve om handel og bæredygtig udvikling det gælder kapitel tre og tyve om handel og arbejdsmarkedet og det gælder kapitel fire og tyve om handel og miljø

vil jeg også godt bede ministeren om at bekræfte her fra folketingets talerstol at skulle vores forslag mod al sund fornuft naturligvis blive stemt ned vil det betyde at denne aftale vil træde i kraft på en række områder som ellers normalt kræver national parlamentarisk godkendelse den anden grund til at vi tager det her skridt

vil protestere mod hele den måde som regeringen har behandlet den her sag på i danmark har vi overgivet en masse lovgivningsmagt lovgivningskompetence fra det danske folketing til eu

har vi så lavet en aftale om at regeringen forud for forhandlinger og afstemninger af større rækkevidde for danmark søger et mandat i folketingets europaudvalg og på den måde sikrer en slags

men i denne sag om ceta som startede tilbage i to tusind og ni har regeringen på intet tidspunkt på intet tidspunkt søgt folketingets europaudvalg om et forhandlingsmandat er det så fordi ceta ikke er af større rækkevidde end

er ligegyldigt om ceta bliver vedtaget eller ej det er komplet latterligt det er en aftale med en enorm betydning

også godt bede ministeren om at bekræfte nemlig at det er en aftale med en enorm betydning

afslutningsvis

vil jeg sige at den her sag rejser nogle meget store spørgsmål

ved den parlamentariske kontrol med eu politikken i danmark

så kan vidtrækkende aftaler med enorm tydning for lønmodtagerrettigheder for miljø og for fødevaresikkerhed forhandles igennem uden at der nogen sinde gives et

det bare midlertidigt i gang

i folketinget få lov til at tage stilling til om vi vil godkende en allerede fungerende aftale

vil sige fra med alle de problemer som det så vil give i den situation en sådan udvikling er efter vores mening ikke acceptabel det ved vi der er flere partier der klart har gjort rede for vi ved også at ordførere fra partier som vistnok stemmer for i dag tydeligt har sagt at det ikke var en acceptabel løsning og derfor ser vi frem til debatten og ser frem til en forklaring på hvorfor der eventuelt skulle være et flertal

til gavn for borgerne vi lever af vores eksport

milliard kroner til canada det kan blive bedre og vi ser et endnu større potentiale ved at handle med et land som canada som på så mange afgørende punkter ligner europa

vækst og velstand det bidrager på afgørende vis til finansieringen af vores velfærdssamfund danmark har som et lille land og en lille økonomi altid haft gavn af at være åben for omverdenen og handel med andre lande

set også trygge ved at ceta aftalens kapitel om handel og arbejdsmarked anerkender værdien af en sammenhængende politik der kan skabe anstændigt arbejde et højt niveau af arbejdstagerbeskyttelse kombineret med en effektiv håndhævelse eu og canada anerkender også betydningen af den sociale dialog og forpligter sig til at fremme en sådan dialog i aftalen anerkender eu og canada hinandens ret til at fastsætte regler på arbejdsmarkedsområdet

arbejdsmarkedsområdet skal sikre beskyttelse af de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen herunder retten til at organisere sig og til at føre kollektive forhandlinger afskaffelse af alle former for tvangsarbejde reel afskaffelse af børnearbejde samt afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og ansættelse på samme måde skal arbejdsmarkedslovgivningen leve op til ilos erklæring fra to tusind og otte om social retfærdighed med henblik på en fair globalisering sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen mindstekrav vedrørende ansættelsesvilkår for lønmodtagere ikke forskelsbehandling hvad angår arbejdsvilkår herunder for vandrende arbejdstagere endelig anerkender eu og canada at det er uhensigtsmæssigt at fremme handel eller investeringer gennem en sænkning eller lempelse af beskyttelsesniveauerne i deres lovgivning og regler for arbejdsmarkedet

ser vi ikke at der med aftalen åbnes en ladeport for hverken privatiseringer eller udliciteringer både eu og canada har taget en lang række forbehold i den sammenhæng det gælder inden for undervisning sundhedsydelser sociale tjenesteydelser vandindvinding rensning og distribution

kommissionen meddelt at ceta aftalen fuldt ud beskytter offentlige tjenesteydelser eus medlemsstater vil være i stand til at drive offentlige monopoler hvis de ønsker det og ceta aftalen vil

eller tilskynde regeringer til at privatisere eller deregulere offentlige tjenester medlemsstaterne vil altså fortsat kunne beslutte hvilke tjenesteydelser de vil bevare som universelle og offentlige og give støtte til dem hvis de ønsker det kommissionen understreger også at ceta ikke vil forhindre en regering i at omgøre en tidligere beslutning om at privatisere forskellige sektorer

har præget diskussionen om en handelsaftale med usa gennemsigtighed i processen udnævnte dommere og appelmulighed er klare forbedringer

i materielle indhold

mens ratifikationsprocessen pågår

den midlertidige anvendelse ikke finde sted før europas folkevalgte i parlamentet har

tror vi at både canada og eu vil få gavn af at handle lettere og friere med hinanden vi tror det kan skabe bedre muligheder for at skabe job og velstand og det er ikke ensbetydende med at vi ikke forstår

den eventuelle frihandelsaftale med usa som

den debat der har været ude i civilsamfundet

de danske virksomheder der eksporterer og jeg tror alt i alt også at vi har fået nogle

omfattende på arbejdstagerbeskyttelsesområdet

en blind tro på at frihandel kan skabe alle tænkelige mirakler men tror jeg på at samhandel mellem stater kan gøres så let og så billigt som overhovedet muligt så det gavner de fleste ja det tror

række forskellige stater også når vi laver handelsaftaler med asiatiske lande og det her er

understrege en handelsaftale med canada er et land som jo på mange måder har

rigtig meget om de europæiske lande og som har

siddende regering det

orientering og

bekendt med at sverige og finland har taget

altså jeg sige

overbevist om at det er en aftale der bliver til gavn for danmark

på et tidspunkt hvor medlemsstaterne ikke har afsluttet

påbegyndt ratifikationsprocessen af den pågældende aftale og det har vi meget vanskeligt ved at acceptere i dansk

den europæiske union naturligvis accepterer tolererer og bakker op om

for at ratificere aftaler som er delt kompetence fastholdes og det gør man ikke i den her situation hvor man altså sætter en aftale i kraft på et tidspunkt hvor nationalstaterne ikke har haft mulighed for at ratificere den så derfor holder vi fast i det principielle vi holder fast i at når medlemsstaterne skal ratificere så skal

øvrigt enig med enhedslistens ordfører i at det er meget besynderligt at det er lykkedes for regeringen

koge en aftale på fem hundrede sider ned til en side

om hvor hvor kompetencerne kompetencerne ligger det er faktisk synes jeg imponerende at man har formået det så

støtter vi det forslag som

at der ikke er givet

samme protektionistiske spøgelse det er et led i samme bevægelse historisk set ved vi at frihandel er godt frihandel skaber vækst frihandel skaber arbejdspladser frihandel er med til at bekæmpe fattigdom og ja frihandel er også med til at skabe fred i verden vi taler ikke om fuldstændig fri handel vi taler om reguleret frihandel

som har regler miljøbeskyttelse arbejdstagerrettigheder og så videre men vi taler om frihandel og frihandel

jo hyldede aftalen og roste os for at indgå den og

smed konfetti over os i bar jubel over at vi nu indtager

knap så hurtigopfattende folketingsmedlemmer der

men jeg tror der var lidt ironi iblandet og at de i virkeligheden mente det modsatte af

at de der stod på trappen i morges formentlig er oprigtigt bekymrede og ikke ser sig

anden protektionistisk bevægelse

civiliserede samfund nemlig landene i eu

til at medføre forringelser inden for fødevaresikkerhed sundhed miljø eller arbejdstagerrettigheder fordi eu

ganske som hidtil ændringer i eus beskyttelsesniveau kræver samme lovgivningsprocedure som man kender i dag og det kan en international aftale med canada

at der i eu og canada er forskellige tilgange til en række spørgsmål hvad grunden er kan man jo kun gisne om men eus røde linjer ligger fast og ceta vil ikke ændre på eksempelvis eus regler om

altså genmodificerede organismer

for den sags skyld brugen af hormoner i kødproduktionen vi ser forskelligt på de to spørgsmål om det bliver ved med at være sådan er ikke til at sige det kan være at canada skifter synspunkt det kan være at vi gør men vi ser forskelligt

på de områder og det ændrer ceta ikke ved eus forsigtighedsprincip står også ved magt men så skal vi se på de områder hvor der er fælles standarder og sammenligneligt beskyttelsesniveau men hvor reglerne er

mulighed for at fjerne tekniske handelshindringer fjerne handelsbarrierer uden at vi påvirker beskyttelsesniveauet det vil være til gavn

bureaukratiske barrierer som vi skal til livs

der bunder i reelle forskelle i

er resultatet af en lang og hård forhandlingsproces mellem eus medlemslande

det er en aftale der har til formål at øge markedsadgangen de to markeder imellem fjerne eller sænke toldbarrierer til gavn for handelen

og ikke mindst harmonisere godkendelsessystemer på en række områder

vi gør det er dejligt at at vi er

to forskellige partier et parti med rod i kommunismen og et andet parti

er der tale om en frihandelsaftale i verdensklasse ceta vil

standard for en helt ny generation af frihandelsaftaler som samtænker økonomisk vækst

vil aftalen også give en stor gevinst

vi vil kunne se frem til at få en ekstra eksport af varer og

milliard kroner årligt

andre ord ganske mange gode argumenter for at indgå frihandelsaftaler som ceta det er både en økonomisk men så sandelig også en politisk investering at komme tættere

hænger sin hat på det kan jeg måske godt et eller andet sted i teorien se at der kan være noget i altså kan man virkelig godkende en aftale som endnu ikke er færdigratificeret i samtlige medlemslande men det er sådan og har i mange år været sådan at man i praksis tillader midlertidig anvendelse af

kan forklares ved at det altså for nogle medlemslande desværre men det kan vi nok ikke gøre så meget ved her tager ganske lang tid at få færdigratificeret en aftale eksempelvis tog det fire år fra man havde underskrevet aftalen mellem eu og sydkorea

at den midlertidige anvendelse jo altså kun finder sted på de områder hvor eu har kompetence altså enten enekompetence eller delt kompetence og

også ind over der er tale om

andre ord ikke for en fuld og hel handelsaftale før ratifikationen er på plads i alle medlemsstater og så er der jo også det demokratiske element i europa parlamentet hvor vi

har repræsentanter siddende

så når regeringen skal fejre

vi skriver det her under den attende oktober så har jeg personligt tænkt mig også at deltage i festligholdelsen jeg vil gå på restaurant

med min familie og det bliver en rigtig rigtig god restaurant

jeg vil ikke fortælle hvad det bliver for en restaurant for det skal være

for

en protektionistisk bølge og det

har lavet

mere betryggende at

er

spørge os men det er en helt anden debat som jeg har svært ved at se hvad

sig frihandel men det betyder at når eu har indgået en god frihandelsaftale

vi være parate ikke fodslæbende

i verden og vi skal huske på

inderligt at hverken den ene eller den anden af dem

uden politiske protektionistiske

partier ønsker at stikke en kæp i hjulet for

anvendes midlertidigt mens de nationale ratifikationsprocesser pågår det er helt almindelig praksis at de dele af blandede aftaler der er helt eller delvis eu kompetence

anvendelse indtil alle eus medlemslande formelt har ratificeret aftalen og sådan

når der skal landes globale aftaler og det har ingen europæere interesse i vi

når det for eksempel kommer til miljøstandarder

at eu rent faktisk benytter den kompetence

i selve aftalens indhold kunne jeg måske bedre forstå beslutningsforslaget men helt ærligt det er der jo

så at for midlertidig anvendelse af

til europaudvalget at europaudvalget så ikke får lov at behandle dem med henblik på

ren eu og den nationale det

betydning i forhold til hvad det egentlig er vi bare sådan lader gå forbi os og

kommissionen har jo bedt eu domstolen om en afklaring i forbindelse med eu singapore frihandelsaftalen netop for at afklare

forstå hvordan man kan sidde og nikke til den her aftale

den aftale med singapore hvordan kan vi så vide det i de her små

hundrede siders aftale som ceta består af det har været glædeligt at vi her i forgårs har fået besvaret en række spørgsmål fra ministeren det giver sådan lidt klarhed om hvilke områder der forventes ikke at falde under

den her meget meget store uklarhed om hvilke områder

i den her debat at den eneste juridiske vurdering som jeg har set af de her forskellige kompetenceniveauer

er en som kommissionen har lavet der faktisk mente at det hele var eus enekompetence

så har kommissionen så givet sig fordi der var et ønske fra rådet der sagde vi mener altså at det her er delt kompetence og

er ren national kompetence og derfor skulle den ratificeres i de enkelte lande men vi har ingen juridisk vurdering af hvad der ligger på hvilke niveauer så derfor ved vi ikke hvad det er vi står og siger ja til og det er

beslutningsforslag sammen med enhedslisten

fiskevarer til eu

af fra ministeren ifølge den her aftale så vidt jeg kan læse den

får eu også en lempeligere adgang til eksport af fiskeprodukter som

indeholder den her frihandelsaftale også en passus angående adgang for fishing vessels

fiskeskibe to canadian ports den skal som det står i aftalen

havne så selv om jeg som sådan ikke vil blande mig i

og canada indgår eller eu og canada indgår så vil jeg gerne bede ministeren om at

sådan at rigsfællesskabets det såkaldte rigsfællesskabs forskellige dele

som jeg har noteret det i hvert fald at der fortsat tilsyneladende er

mere end halvdelen af vores bnp i danmark og dermed er handel med andre nationer jo helt nødvendigt for vores lands velstand og jobskabelse nu og også

nogle vil måske sige under angreb og andre vil sige udfordret problematiseret

er sådan at en og tredive millioner jobs i eu er direkte er afhængige af samhandel med andre lande uden for eu og det gælder et meget stort antal jobs i danmark og

ikke regeringens opfattelse at det gavner de jobs og den fremtidige jobskabelse hvis vi rejser barrierer for handel fremadrettet tværtimod

svaret på det er at regeringen har forelagt ceta for folketingets europaudvalg en række gange jeg

blevet oplyst siden to tusind og ni hvor

har orienteret om forhandlingsdirektiverne

kommissionen om påbegyndelse af forhandlingerne

kende det er desuden regeringens indtryk at der

aftalen med canada samt i øvrigt til at eu fortsat udvider sit netværk af frihandelsaftaler med med tredjelande det

og sagt vi har brug for en nærmere drøftelse af det her

så udvikler tingene sig og det er jo fair nok men

regeringens opfattelse at aftalen medfører

beskyttelsesniveau i danmark og eu tværtimod handler ceta netop om

etablere en høj standard for handel på ligeværdige vilkår og det er derfor aftalen ikke alene indeholder bestemmelser om toldsatser og reguleringsmæssigt samarbejde til fremme for samhandel aftalen indeholder også ambitiøse kapitler om bæredygtig udvikling arbejdstagerrettigheder og og miljø

grundlæggende udgangspunkt som fru christina egelund også var inde på nemlig at canada jo ikke

til størst bekymring om om miljømæssige hensyn eller arbejdstagermæssige hensyn der er andre lande hvor den bekymring kan være mere velbegrundet

det her med en midlertidig anvendelse og om det er noget helt nyt

beslutningsforslaget altså enhedslisten og alternativet og når nogle i dag jo her i salen

problematiserer det specifikke spørgsmål om midlertidig anvendelse

misforståelse hvis man mener det er noget nyt

jo fair at kritisere det men det er ikke noget nyt midlertidig anvendelse er helt gængs

andre frihandelsaftaler eu har indgået og danmark via eu

man

inden den midlertidige anvendelse påbegyndes og

jan e jørgensen min partifælle var inde på det det

midlertidig anvendelse men at det bliver efterprøvet og det gør det blandt andet af eus medlemsstater der

så skal europa parlamentet godkende aftalen inden

det sikrer efter regeringens opfattelse i hvert fald en bred demokratisk opbakning til at bringe de dele i anvendelse

ikke bør afvente de ofte desværre langtrukne nationale ratifikationsprocesser

henvises til her men andre landes parlamenter hvor man har nogle noget mere

regeringen meddeler at man senere agter at indhente folketingets samtykke til ratifikation af ceta i

til grundlovens § nitten så skyldes det at aftalen både i folketinget og i offentligheden samt i andre eu lande særlig i den seneste tid har været genstand for

regeringsprærogativ som jeg også tror

politisk klogt at søge opbakning i folketingets europaudvalg eller

balance som rykker sig i takt med hvilke politiske signaler der bliver givet hvilke signaler der er fra offentligheden og hvilken international

men regeringen ønsker ikke at efterlade nogen tvivl om at folketinget

at der er tale om en stor og omfattende

er en aftale som får væsentlig betydning for danmark

væsentlig positiv betydning for jobskabelse og dansk eksport så ja det

lægges op til at det meste af aftalen sættes i midlertidig anvendelse og det skyldes at langt den overvejende del af aftalen falder under eus fælles handelspolitik dog vil visse dele undtages

det drejer sig om porteføljeinvesteringer samt investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse det var

strafferetlige foranstaltninger ved camcording som godt nok er et engelsk ord som vistnok hvis oversætte til dansk hvad reglerne

betyder at man som gæst

og så er der konsultationsmekanismen i skattespørgsmål endelig og det er så det

i udkastet til rådsafgørelse præciseret at den midlertidige anvendelse af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling handel og arbejdsmarked samt handel og miljø som alle indeholder elementer der både er eu regulerede og nationalt regulerede i forhold til en midlertidig anvendelse skal respektere den nuværende kompetencefordeling mellem eu og medlemsstaterne skal

jeg regeringen tager jo hele tiden bestik af hvad folketinget ønsker

man er kun tvunget til at følge det et flertal ønsker men normalt tager regeringen og

til diskussionen om det her andet hvad folketingets partier giver udtryk for

er vi heller ikke fuldstændig afvisende over for de problemstillinger som bliver rejst

overordnet set er vores holdning at frihandel er

vil strække os langt for at opnå den

den redegørelse vi har fået fra regeringen i europaudvalget

problemet i den her frihandelsaftale i

har været masser af frihandelsaftaler tidligere hvor man har fulgt

her aftale kan få statsfinansielle konsekvenser for

så det skal man jo bare lige være klar over det kan få statsfinansielle konsekvenser for danmark

med det som står i regeringens eget samlenotat så

med alle mulige andre aftaler

kommissærens side at det er den mest ambitiøse aftale nogen sinde

og

i verden hvad angår flest investeringer i eus medlemslande toptre i to tusind og fjorten

tres milliard euro sydkorea som er blevet nævnt investerede i samme år tyve milliard euro

at tage med når man skal vurdere de forskellige aftaler

efter usa næsten ti procent af landets eksterne handel i to tusind og

vi snakker om end det bliver fremstillet her og ikke noget der kan sammenlignes med for eksempel columbia

for nogle få uger siden udtalte herre peter hummelgaard

hvor jeg sidder som eu ordfører hvor det er vi skal diskutere hele mandatet eller i hvert fald det udgangspunkt ministeren tager af sted med inden det topmøde hvor ceta helt sikkert kommer til at være på dagsordenen

det synes jeg egentlig er ret naturligt

briterne har stemt sig ud

der trods alt er rundtomkring i de nationale parlamenter

det her mandat eller at vi ikke giver

jo åbenlyst noget andet end det

sagde i fællessalen den syvende september

eller der kan være andre grunde til at herre

siger noget andet nu jeg synes bare

det er blevet en ny måde som regeringen og europaudvalget ligesom vil afgøre på om der skal søges mandater

stikker fingeren i vejret og vurderer om der er flertal for ens linje

ttip søgte et formelt

tror jeg regeringen kan se at det

et synspunkt der deles af et flertal af folketingets partier dermed ligger der en klar opfordring til

én frihandelsaftale

det er enhedslisten

vi fik det første udkast til en ttep

langt højere end det tal vi fik senere

er tilfældet det ved vi jo dybest set

venstre

op i

blev enig om en aftale

det selvfølgelig også vigtigt at vi i danmark tilslutter os den aftale man kan sige at vi

de første der tilslutter os vi havde en diskussion i foråret og der var flere der argumenterede for at vi skulle tilslutte os så hurtigt som muligt regeringen tilslutter sig nu men vi har været i den lidt pudsige situation at eu faktisk allerede har lovet det på vegne af medlemslandene

eu har taget ansvar og det var godt at statslederne blev enige om det i bratislava

noget pinligt hvis man havde fået en en international klimaaftale som parisaftalen til at træde i kraft uden at

det første vi behandler i den her samling

lidt indad og se på de politikker man gennemfører til daglig som jo på en række områder modarbejder kan man sige opfyldelsen af parisaftalen men som desværre også risikerer at undergrave vores

noterer mig at regeringen har valgt at halvere eudp midlerne til energiforskningen og at man har skruet ned for klimaambitionerne så vidt jeg ved som det eneste land i hele verden

til paris med et lavere mål end året før og man aflyser allerede vedtagne og udbudte projekter som nu eksempelvis de kystnære vindmølleparker

socialdemokratiet kan koste os arbejdspladser simpelt hen fordi vi både mister den førerposition vi har oparbejdet over de sidste

men jo også fordi det skader investorernes tillid til at investere i danmark når man ikke kan regne med at en aftale er en aftale

styrker ved den danske energipolitik over årene så man kan sige at mens der i paris blev skabt et meget større marked for grønne produkter halvfemstusind milliard tror jeg de siger at der skal investeres for frem til to tusind og tredive

en del af i danmark nogle af de arbejdspladser skal laves i danmark og der fik vi et større marked vi kan gå ud på med vores spidskompetencer

også flere konkurrenter sandheden er jo at efter paris ved hele verden at der skal investeres grønt og derfor vil der være mange om budet

at socialdemokraterne selvfølgelig støtter varmt og fuldt op om at vi ratificerer parisaftalen vi synes det er på høje tid men vi synes også at regeringen i den daglige politik skal skele lidt mere til ikke at komme længere væk fra at opfylde de fordringer der er i parisaftalen

tættere på man kan sige sådan lidt populistisk at

nemlig klimasagen for børn og børnebørns skyld og den klode vi skal leve på

et større marked på spil og de arbejdspladser som vi i danmark og de indtægter vi kan få hvis vi udnytter at vi i

fyrre år har oparbejdet en førerposition som gør det muligt for os at sælge vores produkter udlandet

men i forhold til tidligere hvor kun et lille antal lande deltog er det en stor forskel

stemmer for ratifikationen her i folketinget

komme uden om at den førte klimapolitik har været en økonomisk byrde for danmark og for andre lande som har engageret sig i sagen strategien for dansk klimapolitik har været at udskifte det gamle produktionsapparat med et nyt og grønt men dyrere produktionsapparat selv om den danske

man ikke komme udenom at den elektricitet som vindmøllerne producerer har været dyrere end den elproduktion vi kunne have fastholdt fra vores kraftværker dermed har vi forsynet vores boliger og erhvervslivet med en el som er dyrere end den kunne have været og alt andet lige har det svækket vores samfundsøkonomi vores synspunkt er at

gør sig især gældende når der bygges nyt men den eksisterende bygningsmasse indeholder også et stort potentiale for besparelser som kan realiseres ligesom forældede varmeinstallationer kan udskiftes med nye og økonomiske løsninger

folketinget når vi i de kommende år skal fastlægge energi og klimapolitikken at fokus i langt højere grad lægges på at spare på energien

ambitiøse projekter for eksempel i forhold til at fjerne

afgiften som er en afgift på grøn omstilling og at man for eksempel gør det mere attraktivt at sikre varmepumper og alt det det som vi skal eksportere og som vi skal inspirere resten af verden med så det er nok det nærmeste jeg kan komme

et svar på ordførerens spørgsmål eftersom jeg ikke taler på vegne af regeringen men på vegne af venstre

at og med

at midlerne skal bruges til at fremme brugen af el i danmark til varmepumper osv og dernæst har vi

de her vindmøller til der var en højere efterspørgsel på

set at de kommer længere væk fra kysten og bliver havvindmøller

at andre på grund af den lave elpris der kommer ud af at staten pumper

ind på markedet bliver så lav at de tager deres vindmøller

som allerede står og snurrer og producerer grøn strøm

er det mest grøn omstilling for pengene som regeringen og venstre sådan set

grønne omstilling

lidt

der er ikke sammenhæng mellem de mål man har vedtaget i aftalen og så de løfter om

så samtidig med at der eksisterer en meget stor enighed om at problemet med klimaforandringer skal løses så er der også en meget stor enighed om at det er nogle andre der skal sørge for at gøre

det som ligger i klimaaftalen som er en

yderst tvivlsomme markedsmekanismer som for eksempel et kvotehandelssystem som vi i hvert fald

ikke virker så når vi om ganske kort tid med det her forslag ratificerer parisaftalen ligger der et kæmpe arbejde foran os et kæmpe arbejde for at sikre at vi faktisk når det mål som vi er blevet enige om nemlig at den globale

må stige mere end en

en rigtig vigtig opgave

vi i så mange år har været førende især inden for omlægning af vores energisystem til vedvarende energi vi har været et af de lande som andre lande har kigget til når de skulle i gang med deres grønne omstilling når de skulle i gang med at omstille energisystemet vi har været med til at skabe håb og tro på at den grønne omstilling faktisk kan

sig gøre og at det er muligt at fastholde en høj velstand og høj velfærd samtidig med at man reducerer

den førerposition skal vi selvfølgelig fastholde og vi skal være meget bevidste om det ansvar vi også har i forhold til at blive ved med at skabe håb om at det her faktisk kan lade sig gøre

det er derfor det er meget ærgerligt

valgte at droppe danmarks klimamål så kort tid inden det historiske klimatopmøde i paris det er også rigtig ærgerligt at samtidig med at vi behandler det her beslutningsforslag om at ratificere klimaaftalen

har regeringen planer om at droppe de kystnære havmølleparker verdens billigste havmølleparker der kunne være blevet bygget i danmark men som regeringen ikke har lyst til at bygge

man mener at kystmøller er grimme vi har virkelig en forpligtelse over for fremtidige generationer og især som et af verdens rigeste lande

venstres ordfører påpege at det her vil være en mulighed for at skabe eksport og arbejdspladser tror jeg det er meget

bevidst om at det opnår man kun hvis man bevarer sin førerposition hvis man hele tiden sørger for at være forrest med de nye teknologier og med de nye muligheder og det er man ikke når man skruer ned som regeringen har gjort men som sagt er det her en en vigtig aftale og det er derfor enhedslisten selvfølgelig støtter at vi ratificerer

med at have en gennemsnitlig global temperaturstigning på et godt stykke under to grader som et politisk mål forudsætningerne for beregningerne bag er i væsentlig grad behæftet med stor usikkerhed for ikke at snakke om hvad der overhovedet skal til for at opnå en så diffus målsætning til gengæld klapper fælden nu vi eller generationerne efter os kan ikke gå tilbage

slække på målsætningerne hvis det skulle vise sig formålstjenligt og der mangler desuden sikkerhed for at aftalen overhovedet vil udmønte sig i egentlige handlinger i alle lande og hvor er sanktionsmulighederne hvis det ikke sker

klimasvingningerne er i sagens natur et globalt fænomen og derfor er vi selvfølgelig også nødt til at insistere på at det politisk motiverede ønske om reduktioner i udledning af drivhusgasser skal betragtes og aftales i europæisk

co2 udledninger har fået øjnene op for alternativer til kul og olie og nu vil tage en del af ansvaret på sig og måske endda også købe danskproducerede løsninger i fremtiden men nu må taktikken lægges om vi skal ikke øge forspringet til hovedfeltet længere fordi det vil skabe yderligere konkurrenceforvridning

vi skal spare på kræfterne og få pusten igen og muligvis skal vi ned forrest i hovedfeltet og komme til kræfter og blive klar til massespurten en massespurt der i modsætning til når lars bak trækker tour de france feltet ind i paris helst skal ende med at vi alle sammen i fællesskab kan stå øverst på podiet i både to

en fremtid som ingen af os kender og ingen af os kan forudsige så alt i alt

over at det går fremad med ratificeringen af aftalen

støtter op om at danmark med vores ratificering nu kan bidrage yderligere

er enig i at

pso afgiften og så videre og det selv om parisaftalen jo tydeligt siger

ingen ny politik må lægges frem som trækker i den forkerte retning

er interessant i dag er jo at snakke om hvad vi gør nu i alternativet har vi en masse gode ideer som ministeren og regeringen måske ikke helt vil kategorisere under grøn realisme men som i vores øjne er helt afgørende hvis vi skal yde vores bidrag til at begrænse den globale opvarmning inden det får fatale konsekvenser

men særlig for verdens mest udsatte vi ved jo at første runde af de nationale reduktionsbidrag de såkaldte ndc’er slet ikke er tilstrækkelig til at nå parisaftalens mål

derfor mener vi at parisaftalen er begyndelsen på en æra en ny tid hvor klimakrisen bliver præmissen for al politik derfor lytter vi til klimaforskerne når de siger at alle rige lande i europa nordamerika australien

lande skal ned på nul forbrug af fossile brændsler måske allerede i

tredive hvis vi skal have en chance for

parisaftalens mål vi skal have gang i en sneboldeffekt hvor alle lande sætter sig de mål der kan sikre at vi også har en beboelig klode til vores børn og børnebørn den proces skal danmark skubbe på for vi ved at omstillingen er teknologisk fysisk biologisk og kemisk mulig og at det kun bliver dyrere jo længere vi venter med at sætte ting i gang derfor vil vi have et stop for salg af fossilbiler

og fem og tyve derfor vil vi have en bæredygtig omstilling af landbruget hvor klimabelastningen minimeres og produktionen bliver langt mindre animalsk end den er i dag derfor vil vi have en grøn skattereform hvor det bliver dyrere at forurene og billigere at gøre det klimavenlige og derfor vil vi snart fremsætte et beslutningsforslag om at al ny lovgivning

i forhold til konsekvenserne for parisaftalens mål og de sytten nye verdensmål

jeg ved hvad de fleste oppositionspartier vil gøre for at få fart i omstillingen jeg har også en nogenlunde idé om hvad de resterende partier vil men jeg aner

hvordan regeringen vil sikre

at vi når målet ministeren og regeringen taler ofte om grøn realisme

omstillingen skal naturligvis gøres mest omkostningseffektivt men for nu at være ærlig noget må det jo godt koste at redde liv ja livet på denne jord klimaforandringerne er dødsensfarlige og vil lyder et bud fra fn

sende to hundrede millioner mennesker på flugt

og halvtreds

vil store dele af mellemøsten være ubeboelige af hede

være livsfarligt at være udendørs hvis vi ikke vil se massive klimaflygtningestrømme i fremtiden skal der for alvor sættes ind nu af de sidste seksten måneder har samtlige sat nye varmerekorder og koncentrationen af

jeg møder forbavsende ofte klimaskeptikere og til dem vil

lad os se på de to muligheder der er hvis nu jeg får ret og der reelt er en klimakrise men vi ikke gør noget så risikerer vi faktisk at skabe et ragnarok for vores

i klimaskeptikere får ret og der ikke er nogen klimakrise men vi gør hvad vi kan for at leve op til parisaftalen så har vi om tredive år fået skabt en bedre verden med ren luft rent vand sunde børn grønne job energiuafhængighed også selv om der ikke var nogen

løse jeg ved godt hvad jeg foretrækker danmark spiller en afgørende rolle i den globale omstilling til vedvarende

som vi har gjort det før at det er det der skaber job

det er det der kan skabe velfærd verden har brug for et eksempel på en seriøs bæredygtig omstilling med en grundlæggende revolution af måden vi organiserer os på første skridt mod dette er en oversættelse af parisaftalen til dansk politik

noget andet er at oversætte den historiske klimaaftale til politik og her mener jeg ikke at den danske regering eller eu tager aftalen seriøst nok klimaaftalen var et vendepunkt men samtidig også lidt en pistol for panden vi er for første gang i verdenshistorien blevet enige om hvor vi skal hen og nu skal der så handles efter den bedst tilgængelige videnskab opgaven bliver nu at sørge for at vi kommer i mål i tide og vi har travlt det er egentlig såre simpelt hvis vi i danmark og i eu

skal vi justere vores politik så den respekterer

en gradersmålsætningen den justering glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med

at bemærke at der er meget stor forskel på venstreregeringens begejstring for

den politik der bliver ført i danmark jeg vil sige at den politik der er i danmark

kender energiforliget fra to tusind og tolv kan jo se at at der er blevet sat en stopper for stort set alt det man kan nå at stoppe på nær lige støtten til biogas

man skærer på forskningen man laver en forsyningsstrategi som mest af alt handler om at forsyningssektoren skal være billig og der skal ikke være så meget rum til at investere ser man på

og fem og tyve planen den økonomiske plan for de næste godt ti år

rum til nye investeringer

hvis alle lande havde valgt den politik i paris

også benytte lejligheden til at opfordre regeringen til

nogle af os partier der gerne vil investere grønt om ikke der i den her to fem og tyve plan kunne blive plads til at investere i både grøn forskning

er positivt at landene kunne

træder i kraft på nærmest rekordtid og at kina usa og eu har ratificeret

løfter om fremtidige reduktioner man skal levere reduktioner med det samme

at regeringen mod bedre vidende gør det modsatte

har ratificeret aftalen

er det princip som er ret afgørende når man skal vurdere landenes fremgang træder ikke i kraft før to tusind og en og tyve

og det er for at sige det mildt det er næsten

kommet til og siden den har skrevet under på parisaftalen

så nærmer prognosen sig og det er i et svar fra ministeren

og tyve hvis vi fortsætter som nu det er efter halvandet år med venstre ved roret det er tre procent tilbage hvert halve år regeringen har siddet ved magten

at hvis man fortsætter den tilbagetakt

drivhusgasser om fem seks år hvis ingen stopper regeringen nu håber vi

kan leve op til vores eu forpligtelser og vores forpligtelser i forhold til klimakonventionen og det er det vi faktisk også skal levere på

noget der ellers er meget fristende og meget nemt men faktisk for at understrege at der nu mere end nogen sinde er brug for ansvarlige regeringer parisaftalen

bedre men den har skabt et momentum som vi ikke har set før internationalt og som ville være udeblevet hvis aftalen var droppet og derfor har danmark og den danske regering en særlig forpligtelse

har haft sin manddomsprøve nogle har kæmpet i krige for dansk selvstændighed andre har kæmpet for vækst velstand og opbygning af den danske velfærdsstat

men ingen kampe har været vigtigere end den vores generation står over for kampen for klimaet

talte den konservative finansminister poul møller om at fremtidens væsentlige problemer blev

og han fik på mange måder ret

temperaturen må ikke stige mere end to grader og helst ikke mere end

sydafrika som rammes hårdt af klimaforandringer

under den afsluttende debat i plenarforsamlingen og de brugte lejligheden til at citere nelson mandela de sagde

at der venter flere forude og de havde fuldstændig ret verdens ledere er ikke færdige med at bestige bjerge

bakketop her i folketinget i dag med ratificeringen af aftalen men det

på klimatiltag og på grønne løsninger

de kommende generationer

opbakning til den strategi der er lagt også når vi kigger ud i den store verden er der grund til at glæde sig da vi indgik klimaaftalen tilbage i december sidste år

ikke mange der havde forventet at der ville ske en så hurtig ratifikation af aftalen lande som usa kina og indien har ratificeret og også eu har ratificeret aftalen også her vil jeg godt

for folketingets velvillige

opbakning til ratifikation i eu

kan sige at vi er godt på vej fremad og jeg synes der er

glæde sig også på en dag som denne det er en aftale der giver danmark store muligheder vi er på mange måder på klima og energiområdet et foregangsland det skal vi fortsætte med at være

vi har givet tilsagn om med hensyn til reduktioner i

i front også når vi ser på energiaftalen fra to tusind og tolv for eksempel i forhold til hvor meget

det som vi ikke aftalte men som ville være konsekvensen af energiaftalen fra to tusind og tolv danmark står midt i en grøn omstilling og den grønne omstilling vil fortsætte

også enig med en række af ordførerne i at det her giver danmark gode muligheder for eksport det skal vi gøre alt hvad vi overhovedet kan for at understøtte både pia olsen dyhr og

har været inde på området dels i taler dels

til andre ordførere her på talerstolen jeg kan sige at det er et område hvor vi vil gøre alt hvad vi overhovedet kan følgen af klimaaftalen er jo at der skal investeres

frem mod to tusind og tredive hvis landene skal leve op til de tilsagn der er givet i forhold til at reducere udledningerne af

en unik mulighed

det er jo også baggrunden for at regeringen i sit forslag til finanslov opererer med et forslag om at afsætte yderligere penge til en eksportstrategi det er jo for at danske virksomheder skal have mulighed for at spille ind på den bane jeg tror ikke på at vi kan

selv om nogle her i salen nok kunne forestille sig det men kunne vi bare få vores rimelige andel af det i forhold til de kompetencer vi har på energiområdet så vil der være dansk beskæftigelse dansk eksport og dansk velstand i fortsat at satse på det tak for ordet og tak for

jeg mener at grøn omstilling jo netop skaber arbejdspladser og at de arbejdspladser ikke var skabt i danmark hvis ikke

så også bruge den foregangslandsposition

jeg spørge ministeren om han på vegne af regeringen vil nikke til at at man vil udarbejde sådan

er i

lande men det er således at

den første ordfører ordet er herre erik christensen fra socialdemokratiet det ønsker han ikke ønsker herre rené christensen fra dansk folkeparti ordet det gør han heller ikke

nej ønsker herre pelle dragsted ordet det gør han heller ikke ønsker herre ole birk olesen ordet ej heller ønsker fru josephine fock fra alternativet ordet det gør hun heller ikke ønsker herre martin

fru lisbeth bech poulsen som har ønsket ordet

vækst betyder også at forslaget

at hvis man forudsætter en lav vækst i det offentlige forbrug er der en stor

risiko for eller måske en chance for at det ikke holder i praksis

demografien med for eksempel enogtyvetusind flere ældre alene fra

og tyve kræver og det mener vi er uansvarligt lavt

og fem og tyve plan der giver mulighed for en højere vækst i det offentlige forbrug med forebyggelse og investering i en god start i livet for alle børn

givet fire milliard kroner i helt unødvendige skattelettelser til de bedst stillede og vi foretrækker at prioritere ældreomsorg børn og anden velfærd og det er jo udtryk for en helt legitim politisk uenighed men men jeg synes også det er fint nok at tage den diskussion selv om det er noget som for mange måske lyder meget teknisk nemlig om udgiftslofter

som sådan er imod udgiftslofter der skal jo bare være budgetbalance men det kan jo

hvor mange indtægter og dermed også udgifter der er

for årene og fjorten

er en flerårig aftale vil dansk folkeparti også gerne bakke op om da det betyder at både færøerne og danmark ved hvad beløbet er fremadrettet færøerne kan således lægge et budget og danmark kan jo få det rigtige beløb sat af på finansloven selv om der ikke bør være penge imellem venner glæder jeg mig over aftalen og ser den som endnu et tegn på samhørighed i rigsfællesskabet blandt meget andet dansk folkeparti har den største tillid til at bloktilskuddet også med denne aftale vil blive brugt på den bedste måde til gavn for det færøske samfund og befolkning jeg skal ikke forlænge debatten yderligere men bare glæde mig over at tilskuddet ligger i en lov så vi altid har mulighed for at diskutere om tilskuddets størrelse er den rigtige om det eventuelt skal sættes op i krisetider og ned når det er til gavn for alle sådan som det er blevet siden nitten otte og fyrre

i stor taknemmelighed over for for danmark det mener jeg ikke at man bør gøre på færøerne

færøerne vi har det solidariske princip at vi mener at det er rimeligt nok at de dele

deler dem med de dele af vores land som har mindre indtægter det bør også gælde inden for rigsfællesskabet at

større indtægter end man har på færøerne så er det fuldstændig naturligt at vi også deler det ud

jo sammenligne med størrelsen på det bloktilskud som københavns kommune modtager som er

end det som færøerne modtager er der normalt ikke særlig mange danskere der ser noget

er heller ikke særlig mange danskere der ser et problem i at der

de fattige kommuner i danmark i parentes bemærket måske nok personligt

at udligningen er lige voldsom nok med en marginalbeskatning på to og halvfems procent

velstand og det gælder også i forhold til færøerne så det er helt naturligt

de her seks hundrede og en og fyrre million kroner

seks hundrede og en og fyrre million kroner

økonomien skævvrides af indtægter uden nogen form for

af bloktilskuddet er ikke bare et skridt i den rigtige retning men også helt naturligt når man tager i betragtning

gennemsnitlige værdiskabelse er på linje med den danske og måske

bestræbe sig på at fjerne afhængighed og subsidier udefra

hen ved halvfems procent af den færøske finanslov og bloktilskuddet kun udgør godt ti procent i dansk målestok til gengæld

end en promille af den danske finanslov

jeg synes selv at vi på færøerne skal sætte mere fart på sænkningen af bloktilskuddet men der skal

en politisk enighed til derhjemmefra

økonomi på færøerne hvis man

en mere pragmatisk indstilling til den udenrigspolitiske lov og

og skabe de bedste forudsætninger for adgang til markeder

for nylig haft to markante eksempler på

som tilsyneladende styrker dansk industri og værdiskabelse men efterlader

om luftfartsaftalen mellem eu og usa i canadasammenhængen tilbydes canadierne nu en

er løsnet på de handelspolitiske lænker

at de øvrige dele af det såkaldte rigsfællesskab ikke stilles værre

det bør også

at færøerne får de nødvendige muligheder for at udvikle en stærk økonomi alene af den

nyder godt af den færøske købekraft gennem et handelsoverskud på en

så lige til den bemærkning fra rasmus jarlov om at

relativt lille beløb i en færøsk sammenhæng men

har overtaget suveræniteten

venter tyve minutter på bussen der fører dem ad en strækning som det tager tyve minutter at gå

jeg til københavns lufthavn i kastrup

de lange gange og der er sådan nogle rullebånd på gangene

rullebåndet de går hen til rullebåndet træder

standser når man bliver ført gratis frem

uden indsats så holder man op med at gøre tingene selv det er

tanken bag den fastfrysning som er på dagsordenen man kommer ud af det når man forkorter rullebåndet lidt rullebåndet blev forkortet med en tredjedel i

og det bliver forkortet for hver dag der går så længe fastfrysningen er på plads hjemme hos mig selv i tórshavn

er de i afrika og så kommer de hjem igen til færøerne

de kommer direkte på vores altan og de sidder på vores altan hver eneste dag

vi giver dem ost så derfor er de der de er meget velkomne det er som en slags husdyr men nogle gange tænker

vi giver dem alting de står bare og venter når vi er bortrejst om

står de stadig væk på vores altan og venter på er nogle der skal give dem ost

blokstøtten blev beskåret med en tredjedel til

har vi haft en eksplosiv vækst i økonomien på færøerne den har aldrig været større bnp er nu på atten milliard kr og de seks hundrede og fyrre million

bloktilskud gør selvfølgelig en forskel

finanslovens indtægtsside men det er kun knap fire procent

er selvfølgelig med med bloktilskuddet det betyder ikke at

der er pres på huspriserne fordi

og selv om alle konjunkturerne går med i øjeblikket oliepriser renter fiskeri og fiskepriser

valg på stem på os så skal vi sikre at vi får pengene fra danmark stem på de andre så mister vi pengene fra

kan få ud af danskerne i stedet for hvad vi

sundere for rigsfællesskabet hvis vi i stedet for tilskud har fælles projekter som

hvis danmark og færøerne sammen finansierer fælles projekter

giver det et sundt fællesskab et bedre fællesskab end hvis den ene part modtager penge mens den anden part yder

improviserede ord vil jeg sige at

har anmodet om at bloktilskuddet for

seksten er af samme størrelse som

meddelte færøerne via min færøske kollega at vi kunne imødekomme det

ønske og at vi ville lave en tekstanmærkning til ændringsforslaget til finansloven som jeg orienterede færøudvalget om ved brev af anden februar to tusind og seksten

er der fra finansministeriets side sket en fejl tekstanmærkningen som blev lovet blev ikke fremsat i forbindelse med finansloven for to tusind og seksten og på den baggrund

reguleres tilskuddet for to tusind og seksten ved dette lovforslag i overensstemmelse med den aftale der er indgået med landsstyret jeg er naturligvis klar til under udvalgsbehandlingen at besvare eventuelle spørgsmål der måtte blive rejst

det med førtidspensionsfradraget der har virkning for tjenestemænd der er født den første januar nitten ni og halvtreds eller senere og som fratræder den første januar to tusind og nitten det er også en konsekvens af overenskomstforhandlinger

det sidste der er væsentligt er at tjenestemænd

afgørelse efter den fjerde april to tusind

ret til at få tilskadekomstpension det er

bliver bragt

man ret til rådighedsløn i tre år efter afskedigelse medmindre man når pensionsalderen

set at det var en fornuftig regel altså man bør ikke kunne få rådighedsløn

bestemme her i i danmark

synes vi sådan set er er kritisabelt det betyder ikke at vi ikke støtter lovforslaget i sin helhed

men vi har følt behov for rejse et flag her vi synes som sagt ikke det er rimeligt at eu skal blande sig på på et sådant

generalforsamlinger og forældremøder der bliver også mulighed for at man kan gå ind og tale med eleverne uden at der er lærere eller medarbejdere på skolen til stede det synes vi er et udmærket skridt at tage det kan selvfølgelig også godt være lidt vidtgående og derfor synes vi også der er en god balancegang i lovforslaget hvor man lægger op til at forældrene selvfølgelig kan nægte at deres børn deltager i en sådan samtale for i sidste ende

børnene jo forældrenes men det kan jo så også indgå i en samlet vurdering hvis

rigtig mange forældre nægter at lade deres børn deltage i en samtale med en repræsentant fra styrelsen eller ministeriet så kan det

at se hvad der foregår på den pågældende skole

bedre tilsyn der kommer også flere medarbejdere til styrelsen til ministeriet

mere åbenhed om donationerne til privatskoler så myndighederne og offentligheden bedre kan følge med i hvem der er med til at finansiere skolerne det er

at der er et arbejde i gang i centraladministrationen og regeringen i forhold til at se om man kan få endnu mere åbenhed på andre områder

i at komme ind i danmark det er et arbejde som vi vil følge tæt og som vi synes er meget interessant

understreger at vi kan samarbejde på tværs det er også vigtigt

at sige at i venstre anerkender vi at langt langt hovedparten af de frie grundskoler gør et rigtig godt stykke arbejde de frie skoler er en meget vigtig del af vores samfund og de frie skoler er med til at sikre at vi har et frit skolevalg

knap en femtedel af danmarks grundskoleelever

går på en fri skole og rigtig mange familier har altså på den måde aktivt valgt den frie skole til de har gjort det

en rigtig vigtig plads i det danske samfund der kan være mange forskellige årsager til at den enkelte familie vælger en fri skole det kan

for eksempel være på baggrund af pædagogiske ideologiske geografiske eller religiøse årsager hvorfor man vælger en fri skole er helt op til den enkelte familie det vil det også være i fremtiden og det vigtige er at de frie skoler fortsat repræsenterer en mangfoldighed af gode skoletilbud og dermed jo også fortsat udfylder en vigtig funktion i vores samfund med de frie skolers store betydning for vores samfund følger jo selvfølgelig også et stort ansvar de frie skoler skal selvfølgelig

vore børn i de traditionelle fag som for eksempel dansk og matematik men de frie skoler har også et meget stort ansvar

vores børn i frihed folkestyre og demokrati

som er udfordret på det sidste punkt disse skoler

jo egentlig trækkes frem i lyset så vi kan rette op på kvaliteten af deres undervisning

frihed og folkestyre

vi tager et vigtigt skridt i forhold til at

mere uvildigt tilsyn og vi sikrer at skolerne forpligtes til at

styrke elevernes demokratiske dannelse det er i denne tid nødvendigt med et større fokus på demokratisk dannelse parallelsamfund og social kontrol er

i vores samfund i i den her tid det går ud over de enkelte børn og det går ud over vores samfund som helhed og

skader det integrationen og er med til at grave grøfter i stedet for bygger broer med det her lovforslag sikrer vi at at de udfordrede frie skoler får rettet op på kvaliteten i forhold til arbejdet med frihed og folkestyre

det er til glæde for os alle det er til glæde for vores samfund det er til glæde for

og for den enkelte skole i særdeleshed venstre stemmer naturligvis for det her lovforslag og så har jeg

lovet at hilse fra de konservative og sige at

jeg

hvorfor enhedslisten ikke kan bakke op om

der

er at forældre der har særlige religiøse overbevisninger og deler en fælles livsanskuelse faktisk kan gå sammen og drive

jeg frygter at vi med det her lægger op til at man i virkeligheden berøver forældrene den fulde frihed de har

understrege enhedslisten mener naturligvis

skal hvile på demokratisk grundlag ingen tvivl om

ethvert forslag der handler om at indskrænke de frie skolers ret til at virke som uafhængige og forældrestyrede enheder de frie skoler skal forblive frie og de skal udelukkende rette sig efter to overordnede krav det ene er det vi kalder stå mål med krav der omhandler det faglige

og det andet er det som i politikerkredse kaldes demokratikravet

at skolerne skal levere skole på et demokratisk grundlag staten skal ikke blande sig i hvilke elever der går på en skole og hvordan skolerne indretter deres undervisning og skoledag det er netop det

hvis faglighed ikke overholder

miste deres tilskud og det samme gælder altså skoler som ikke leverer skole på et demokratisk grundlag

som en sådan og modtage statsstøtte hvis skolens grundlag ikke hviler på de grundsøjler der udgøres af demokratiet dette sker selvfølgelig for at sikre at det enkelte barn

får en undervisning der gør ham eller hende i stand til at fungere i et demokrati og det sker også som en beskyttelse af de frihedsrettigheder der udgør grundsøjlerne i demokratiet en stat er ikke forpligtet til at støtte institutioner eller organisationer der arbejder for at undergrave de værdier og rettigheder der sikrer individets frihed derfor ønsker vi at skoler der eksempelvis sætter religiøse love over de verdslige

ikke anerkender kønnenes ligestilling og lige rettigheder i samfundet hvis værdigrundlag ikke anerkender de frihedsrettigheder der sikrer individets frihed og civilsamfundets rettigheder skal miste deres tilskud det betyder ikke at der på en skole ikke kan være eksempelvis en lærer der har synspunkter der stikker ud men at skolen i sit værdigrundlag og virke viser at frihedsrettighederne ikke anerkendes som havende forrang jeg deltog for et par dage siden i en konference arrangeret af de frie skoler om dette emne der lader til at være en bekymring i skolekredse om hvorvidt man på de frie skoler skal ændre sin praksis på baggrund af denne lovændring

ikke de frie skoler udgør selve demokratiets dna og loven her vil forventeligt berøre en meget meget lille andel af de frie skoler bekymringen er og det vil jeg sige helt ærligt for det nytter ikke at lade som om at nogle af de muslimske friskoler ikke efterlever demokratikravet skolerne har ret til at oprette en skole med baggrund i deres tro men retten gælder altså ikke hvis skolen eksempelvis sætter sharialoven over grundloven hvis pigerne mødes med særlige krav til påklædning

ateisme ikke accepteres

eller hvis frafaldne fra islam ikke accepteres

at nogle skoler ikke fungerer på et demokratisk grundlag er op til ministeriet at afklare og det er selvfølgelig helt afgørende at de medarbejdere der skal arbejde med dette område er mennesker der har et

til dansk friskoletradition demokratisk dannelse og også islam og de forskellige tolkninger af denne udfordringen bliver

for tilskuddet til de skoler der ikke lever op til demokratikravet og samtidig undlade at genere alle andre det er en vigtig opgave som jeg forventer at ministeriet vil klare på

det handler om at fastholde og udvikle en proces der fører frem mod demokrati og det markeres at det er skolernes opgave at danne eleverne til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive

demokratisk samfund det kan vi sagtens abonnere på i alternativet

være den første til at understrege men i bemærkningerne til det her lovforslag står der

foreslås en ændring af formålsbestemmelsen således at det udtrykkelig fremgår at de frie grundskoler

skal deres demokratiske dannelse nu

at man kan være uenige om om fortolkningerne er i den forskel men det er vores påstand at der i sprogbrugen er

det bekymrer os i alternativet og jeg tror at det er det

bekymrer friskoleverdenen man kan udlægge det

forstå det som at vi siger til eleverne i er frie til at elske hvad i vil så længe det er demokratiet i elsker

vi kan ikke pådutte vores

vores samfundsborgere at abonnere på demokratiet hvor meget vi

at det er den mest ringe styreform der er tankefrihed i danmark og det skal vi holde fast i så at skulle elske og indoptage demokratiet på en særlig måde begrænser altså åndsfriheden jeg undres så lidt over at det her lovforslag kommer fra danmarks liberale parti

i min fortolkning af liberalismen handler liberalisme jo lige præcis om at det enkelte menneske har en række naturlige rettigheder for eksempel åndsfriheden religionsfriheden den frie ret

eget liv over frihed og ejendom

kan man måske spørge sig selv hvor liberalismen blev i det her lovforslag en anden ting der bekymrer os i alternativet er

jeg har været inde på flere gange i mine spørgsmål nemlig dokumentationen

konkretiseringer af tilsynet der er i forhold til perioden og og vi er egentlig også enige i gennemsigtigheden i

men hvor er argumentet for at skærpe tilsynet i forhold til at kunne gå ud at tale med elever uden en forældre værge

der skal være en repræsentant fra ministeriet med

til bestyrelsesmøder hvor er dokumentationen for at det er nødvendigt med de her reguleringer jeg ser det simpelt hen ikke og som jeg har nævnt før

femten altså fjorten skoler som har været under skræpet tilsyn de otte

frataget deres tilskud men der er ingen af dem

har fået frataget tilskuddet alene

folkestyrekravet været inddraget i vurderingen om fratagelse af tilskuddet og det var så en kristen og en muslimsk friskole to friskoler på femten år samtaler med børn uden voksne ja det er rigtigt at blevet indskrevet i bemærkningerne at forældre kan frasige sig det jeg har selv

være hvis det var mit barns friskole der blev udsat for et skærpet tilsyn og vi som forældre fik at vide at vi kunne frasige os at vores barn

en religiøs friskole det er en kreativ drama og musikfriskole er ret sikker på at langt de fleste forældre ville sige niks niks

være med til

min søns friskole på østerbro

frataget sit tilskud fordi langt de fleste forældre ville sige nej tak til det

var en muslimsk friskole der sagde det samme det er antagelser og det er spekulationer men det bekymrer mig at det kan være konsekvensen af det her lovforslag vi synes i alternativet at lovforslaget er udtryk for en mistillidstankegang som er møntet på en meget lille gruppe friskoler

en dokumentar i tv to som handlede om

på forhånd anses for at være et særligt udfordrende område frihed for loke

jo

synes sådan og sådan og det synes

der

man

andet kort fremgår af grundlovens § seks og halvfjerds

står at den frie skole skal give en undervisning der kan stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen så langt tror jeg de fleste herinde

der er forudsat en sammenhæng mellem folkeskolen og den frie skole man kan godt på en eller anden overordnet måde

med efterskoler og frie fagskoler

faktisk også begrebet demokratisk dannelse

livsoplysning folkeoplysning og demokratisk dannelse

samme måde at det er skoler der tilbyder undervisning og samvær på kurser hvis hovedsigte er

pointen her er at det henviser til det der sker på kurserne og derfor er det en del af undervisningen der er grundlaget for at kunne leve op til

en vis form for usikkerhed i de frie skolers foreninger og lærerkredse

efter deres formål og hele deres virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder der er lige kommet nogle ord ind samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og så fortsætter det med det kendte og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds og menneskerettigheder

ligestilling mellem kønnene

har forsøgt at skitsere er ikke knyttet til bestemt

undervisning som foregår på de

bekymring og ministeriet og ministeren har tilkendegivet at ministeren meget gerne vil indgå i en nærmere drøftelse med skolernes forening for at finde de løsninger som kan bidrage til en forståelse af hvad tankegangen er det er her vi også gerne vil give en hjælpende hånd

at den perle som de frie skoler

gerne at man indførte i folkeskolen også men det tager vi en anden dag men friskolerne fylder også meget der er ret mange elever i dag der går i de danske friskoler og derfor synes jeg også det er rigtig vigtigt med et stærkt tilsyn

sådan set ment allerede inden jeg kom i folketinget det mente jeg allerede da jeg var børneudvalgsformand

uanset om vi snakker dagtilbud børnehaver vuggestuer specialinstitutioner folkeskoler eller vi snakker privatskoler eller friskoler

jeg har været af den opfattelse længe at man godt kunne styrke tilsynet med friskolerne derfor synes jeg det er rigtig godt at der bliver sat

mere mandskab af til flere uanmeldte tilsyn fordi det beskytter eleverne jeg synes det er godt at der bliver mere uvildighed i hvem der kan være tilsynsførende på skolen

ikke om at man ikke har tillid jeg har da tillid til de offentligt ansatte selv om jeg er med på at sikre at der er tilsyn uanset om det

skoler og hospitaler eller hvad det er der skal da være et stærkt tilsyn derfor synes at det her er rigtig godt

jeg har hørt de fleste partier bakke op om at der skal være et stærkt tilsyn selv fra nogle af de partier der stemmer imod loven så kører der jo den her debat om

at forstå hvad det er der gør at man mener at det er sindelagskontrol

det forstår

folkeskolen har til formål at udvikle elevernes forståelse og ansvarsfølelse for andre mennesker som aktivt deltager i et demokratisk samfund ligesom den skal udvikle eleverne til at have en åben og tolerant holdning over for andres meninger og holdninger skolernes virke skal være præget af åndsfrihed ligeværd og demokrati det står der allerede om folkeskolerne i dag skolerne skal ruste eleverne til demokratisk dannelse

og jeg forstår at at man ikke skal pådutte eleverne demokratisk dannelse

at demokrati er en god styreform

man skal ikke styre hvad eleverne må mene

ikke må mene der er da ytringsfrihed og vi kan heller ikke styre hvad eleverne skal mene i fremtiden men jeg skal godt nok ikke være med til at sende milliarder af skattekroner ud til nogle skoler som jeg ikke ved hvad står for

rigtig gode friskoler men med det her sikrer vi jo bare at der ikke er nogen skoler i danmark der abonnerer på totalitære systemer

abonnerer på at man ikke må være homoseksuel eller som abonnerer på at der ikke er ligestilling mellem kønnene

jeg ved godt at der har været meget diskussion om de muslimske friskoler men for mig er det komplet ligegyldigt

andre religiøse friskoler eller hvilke friskoler det

de skal bare repræsentere

påduttes en tro på totalitære systemer en tro på at der ikke er ligestilling mellem kønnene en tro på at der ikke er grundlæggende frihedsrettigheder samfund det synes jeg ikke vi skal sende skattekroner ud til så med det vil jeg bare sige som jeg startede

jeg virkelig de har en kæmpe værdi for vores samfund og det kommer ikke til at ændre sig med det her lovforslag uanset hvor mange ting man prøver at lægge i det her lovforslag som ikke er der så kommer det til at være en helt normal hverdag for friskolerne

det her lovforslag bliver vedtaget de gør et knaldgodt stykke arbejde

unge som får deres grundskoleundervisning i de frie grundskoler men også i vores samfund som helhed

årsager som en række af ordførerne også har nævnt heroppe fra talerstolen i dag

på tingene at man kan have en anden pædagogisk tilgang

hvis den lokale skole lukker eller man på andre måder vælger frivilligt at organisere sig og bygge en fri grundskole op jeg synes mangfoldigheden blandt de frie grundskoler er et vigtigt udtryk for at frihed og

er centrale værdier i det danske samfund

det lovforslag vi debatterer i dag

lovforslaget griber ikke ind i de frie grundskolers ret til at have et særligt ideologisk eller

det griber ikke ind i retten til at kunne opbygge en alternativ skoleform

jeg synes at debatten i dag sådan lidt

man ligesom sætter et lighedstegn

til at modtage statstilskud staten kan godt og har også med den eksisterende folkeskolelov ret til at stille betingelser over for skolerne for at

statstilskud vi har stå mål med kravet vi har frihed og folkestyre kravet

krav om at skolernes undervisning såvel som skolerne i hele deres virke skal bidrage til og ikke modvirke udviklingen af elevernes demokratiske dannelse

de frie grundskoler bygger på et demokratisk grundlag som det heldigvis gør på de frie grundskoler og som udgangspunkt

to tusind og seksten mellem regeringen dansk folkeparti liberal alliance og

om styrkelsen af kvaliteten på de frie grundskoler

og det radikale venstre og i den forbindelse også udvidet både i omfang og ikke mindst i ressourcemæssig kapacitet jeg synes også det sender signal om at det lovforslag som vi behandler i dag

forankret drøftelserne forud for aftaleindgåelsen tog blandt andet udgangspunkt i rambølls rapport evaluering af tilsynsordninger på de frie grundskoler fra marts to tusind og femten og rapporten peger blandt andet på behovet for at styrke uvildigheden i tilsynet med de frie grundskoler lovforslaget indeholder derfor også en del lovændringer som er nødvendige for også at udmønte den delaftale som efterfølgende blev indgået den tiende maj to tusind og seksten om de frie grundskoler delaftalen indgår i en samlet pakke som skal dæmme op for religiøse forkyndere

af den tiende maj blev indgået mellem regeringen socialdemokraterne

efterfølgende tiltrådt af det radikale venstre delaftalen bygger videre på den aftale der blev indgået den attende marts om styrkelsen af kvaliteten

og indebærer også

tilsyn med de frie grundskoler

den balance der skal være man sikrer friheden for de frie grundskoler til at have et andet pædagogisk syn have et andet ideologisk eller religiøst grundsyn

hvor der kan være behov for et stærkere tilsyn

demokrati at vi har vores frihed og vores folkestyre og her spiller skolerne

efter deres formål og i hele deres virke skal styrke elevernes demokratiske dannelse det fremgår jo allerede af friskoleloven i dag at de frie grundskoler efter deres formål og i hele deres virke skal berede eleverne til at leve i et samfund

og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kundskaber til og respekt for grundlæggende friheds og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene

i hele deres virke aktivt udvikler og styrker alle elevers demokratiske dannelse

jeg synes set sådan set at vi dermed også siger at selvfølgelig har skolerne

også indgår i de brede politiske aftaler er et indikatorbaseret tilsyn som nu skal videreudvikles med fokus på frihed og

handler om vilkårlighed som jeg lidt hører nogle

samtidig blev der også i den aftale der blev indgået den tiende maj

dansk folkeparti liberal alliance socialistisk folkeparti og efterfølgende tiltrådt af det radikale venstre også skabt

når en skole er udtaget til skærpet tilsyn og også understreget at det uanmeldte tilsynsbesøg er et redskab som skal bruges i større omfang herunder

og føre samtaler med elever uden at der er ledere til stede uden at

være og gennemføres mindst to uanmeldte tilsynsbesøg på de skoler hvor styrelsen indleder en tilsynssag med frihed og folkestyrekravet på baggrund af henvendelser fra forældre lærere og elever

fremover er sådan at hvis man som tidligere elev eller som forælder er bekymret for kvaliteten eller for noget af det der foregår på en fri skole

række andre konkrete initiativer der vil være med til at

det økonomiske tilsyn sikrer at skolerne er reelt uafhængige og at der kommer større gennemsigtighed i forhold

skolerne derfor vil der også fremover være krav om både i regnskabet men også i tilsynserklæringen at der skal fremgå oplysninger om donationer over et vist beløb

at skolerne fortsat forbliver uafhængige af både personer andre skoler kurser virksomheder institutioner lande og andet jeg synes også at er et vigtigt signal vi sender

og en del af deres styrke men alle skoler skal også leve op til lovens krav om at undervisningen

eleverne til et liv i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og hvor der er behov for at uddannelse dannelse og den demokratiske dannelse går hånd i hånd regeringen bakker op om den frie skoletradition og vi anerkender at langt

og derfor har de vel heller ingen grund til at frygte et skærpet tilsyn hvis der ikke er noget at komme

lovforslaget sikrer vi til gengæld nogle bedre redskaber til at udse

føre tilsyn med de skoler hvor der kan være en bekymring for at det halter så de forhåbentlig også kan få sat gang i en positiv udvikling eller at vi

kan lukke skoler eller fratage

hånende hvorfor har i lyttet til høringssvarene

jeg synes da det ville være udtryk for arrogance uden lige hvis man ikke lyttede til

men der vil jo være elementer i høringssvarene som giver anledning til præciseringer i et lovforslag og som forhåbentlig alt sammen er med til at sikre at lovforslaget

overfortolkning af den nye tilføjelse

her udtryk for en grad af sindelagskontrol

der hedder at hvis man

har man fjernet grundlaget for at skolen kan modtage tilskud

det der er kernen i min bekymring og det som jeg også oplever er kernen

er

som der

ser vi positivt på at disse muligheder findes

at det for for eksempel store internationale virksomheder kan være

derfor deler vi også langt hen ad vejen intentionerne bag regeringens forslag på det her område

den første del af lovforslaget vi støtter nemlig ønsket om at skabe en klar lovhjemmel for at etablere internationale dagtilbud hvor hovedsproget

fransk tysk eller engelsk under forudsætning af at en kommune vurderer at det ikke fører til integrationsproblemer hvis det var et særskilt lovforslag havde vi stemt for men det er det desværre ikke rammerne for at oprette og drive

er under de nuværende regler gode og giver efter vores opfattelse i høj grad virksomheder der ønsker at oprette et tilbud målrettet deres medarbejdere mulighed for at gøre det

regeringens forslag om at justere i dagtilbudsloven på dette punkt giver nemlig anledning til bekymring vi ønsker grundlæggende at vores institutioner giver børn fra alle dele af samfundet mulighed for at mødes og indgå i et fællesskab

vi også skeptiske over for at give visse private institutioner mulighed for fuldstændig at være undtaget fra den kommunale anvisningsret som ikke gælder andre typer af daginstitutioner vi har fra socialdemokratiets side foreslået ministeren et kompromis hvor man lader virksomhedsinstitutioner beholde de tomme pladser i en periode med henblik på rekruttering

faktisk ret kede af og vi ville ellers gerne have drøftet det så vi beklager selvfølgelig at vi ikke kan stemme for

den del af lovforslaget vi synes egentlig det er meget rimeligt

hvis nu pladserne har stået tomme i en periode

kommunen anvisningsretten i socialdemokratiet ønsker vi at fastholde det grundlæggende princip om at alle institutioner skal være åbne og give mulighed for

det er også vores opfattelse at der efter de

regler er ganske brede rammer for at oprette virksomhedsinstitutioner målrettet medarbejdernes børn

ledige pladser vi er bekymrede for at give visse andre private institutioner mulighed for at anvise børn udelukkende fordi de ikke ønsker at optage

måske især os der har børn

være en udfordring derfor er jeg egentlig også rigtig begejstret for det

lovforslag som vi behandler nu her

nemmere at få til at hænge sammen med forslaget ønsker vi fra venstres side at sikre bedre vilkår for drift af virksomhedsinstitutioner så de kan reservere pladser til medarbejdernes børn disse institutioner vil være til stor glæde og til stor gavn for virksomhedens ansatte og familier hverdagen kan for mange blive væsentlig mere fleksibel når dagtilbuddet er lige ved siden af arbejdspladsen derudover

arbejdspladsens skæve arbejdstider som jo nogle gange både kan indebære aftenvagter nattevagter og weekendvagter

ikke lige har mulighed for at holde åbent og hvor virksomheden på den her måde kan være med til at bidrage til at hverdagen kan hænge sammen for de her familier sidst men ikke mindst

vil lovforslaget være med til at forbedre rekrutteringen af dygtige medarbejdere langvejs fra når virksomheder

kan tilbyde en samlet familiepakke kan man sige for både forældre og børn

l syv og tredive går ud på at sikre bedre vilkår for internationale dagtilbud

frem til at den her lov bliver vedtaget der er mange steder hvor man allerede i dag har har rigtig mange

i en kortere periode hvor de har hele familien med og hvor der er brug for nogle fleksible og gode muligheder for også at få passet børnene samtidig

giver loven også mulighed for at der kan etableres internationale tilbud hvor hovedsproget

det er her vigtigt også at understrege at det er under den forudsætning at også byrådet i kommunen vurderer at det ikke vil have nogen konsekvenser for integrationen alt i alt synes jeg det her

er et rigtig godt lovforslag som vi naturligvis stemmer for og så skal jeg hilse fra de konservative og sige at de også støtter det

kan indgå driftsoverenskomst med

som er tilknyttet en virksomhed eller har aftaler om reservation af et antal pladser til børn og medarbejdere fra bestemte virksomheder

eksisteret de sidste tredive fyrre måske endnu flere år

kommunerne vælger at udlicitere en del af deres daginstitutioner indtil videre er der ikke udliciteret en eneste så det er jo ikke noget stort praktisk problem kan man sige og hvis man endelig vil have private institutioner så ligger det jo

i dag i lovgivningen at der kan etableres private institutioner som har den fulde råderet til at bestemme hvem der skal optages

det kan jo så eventuelt fra den pågældende institution være en beslutning at det skal rette sig lige præcis

mod medarbejdere på en given virksomhed

de selvejende institutioner fremover skal kunne udelukke børn hvis forældre ikke er ansat i en given virksomhed fra at blive optaget når der er tomme pladser i institutionen altså at man tilføjer en mulighed for en ringere kapacitetsudnyttelse på området og det er måske ikke noget

muligheden for at etablere dagtilbud med engelsk tysk eller fransk som hovedsprog

indskrænker man jo mulighederne fordi man lukker ned for mulighederne

for at etablere dagtilbud med andre hovedsprog så igen man åbner ikke nye muligheder man laver yderligere begrænsninger kort sagt

er der ikke meget der tyder på at lovforslaget kan bane vej for reelle forbedringer i forhold til de eksisterende muligheder på de to områder som loven sigter mod til gengæld

der være en betydelig risiko for

fokus på de muligheder som lovforslaget peger på for at etablere virksomhedsrettede internationale dagtilbud

de ansatte arbejder under vilkår som ikke er reguleret af områdets overenskomster og hvor der ikke er krav til de ansattes uddannelsesbaggrund med de erfaringer vi indtil videre fra dagtilbud der er oprettet først og fremmest

har banet vej for en massiv social dumping på området og en svækkelse af den pædagogiske kvalitet og det er der simpelt hen ikke brug

kan være svært at vurdere omfanget af de problemer lovændringerne vil føre med sig

det her overhovedet vil få for området men jeg synes at

kunne være at vi udvidede den mulighed der allerede er i for at selvejende institutioner kan reservere pladser til medarbejderbørn at vi laver en fælles overvejelse om at følge den anbefaling der ligger fra

og kulturcheferne som jo peger på at i stedet for at gå den private vej kunne man overveje om der kunne skabes et rum for at de kommunale institutioner tilsvarende kunne reservere et antal pladser det kunne også være rigtig fornuftigt at vi satsede mere målrettet på

etablere enten hele institutioner eller grupper inden for de eksisterende institutioner som kunne modtage børn

sprog hvis vi gjorde det hvis vi udnyttede de muligheder der er er i de offentlige de kommunale institutioner

ville vi dermed få etableret nogle

tilbud som var rigtig gode som havde meget fleksible muligheder og som havde det i sig at man var sikker på at de vilkår der

gældende for børn og for ansatte

fuldt ud levede op til de kvalitetskrav og de overenskomstmæssige forventninger vi har til vores dagtilbudsområde i dag så med det er

deres timer på omsorg det er godt

dog tillade mig at komme med en lille opsang til regeringen

udarbejdede venstre en plan for liberalisering af dagtilbudsområdet hvor blev den af regeringen har varslet en reform efter nytår men indtil videre forlyder det at der sendes en pulje efter kommunerne og at de pædagogiske læreplaner skal gøres længere nå

er det jo altså i en positiv forventning om at den politik der kommer fra jer er

som vil

ikke mindst inden for iværksætteri og innovationsområdet så derfor er det positivt at vi med det her lovforslag

et samfundsansvar for at skabe de bedst mulige rammer for et godt familieliv og et godt

har nogle andre tilbud end de store offentlige

mere lokalt placerede

og derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi med det her lovforslag ikke kommer til at skabe a og b institutioner

noget vi vil være opmærksomme på i forhold til hvordan udviklingen bliver

er bestemt ikke noget som vi ønsker at bidrage til fra alternativets side men vi hylder som udgangspunkt de private og selvejende institutioner fordi de opstår ud af lokale og meget konkrete behov og

offentlige institutioner vi mener i forhold til det her konkrete lovforslag at det er helt afgørende at

vandtætte skodder imellem hvad der foregår i børneinstitutionerne i daginstitutionerne og hvad der foregår i virksomhederne og med det mener vi

karakter af privatliv man kommer til at høre noget om hvad der foregår derhjemme er mor og far ved at blive skilt er der problemer

trives børnene ikke alle de ting hører til i institutionernes liv og derfor er det meget vigtigt at der er meget vandtætte skodder så den viden ikke bliver overdraget til virksomhederne til ledelsen i virksomhederne det er noget der er

metrobyggeriet ville etablere en filial i danmark

have som hovedsprog kunne vi godt efterspørge det er nogle af de spørgsmål vi måske har brug for at få afklaret men

nogle

fordi vi har haft en boligpolitik der har spændt ben

meget ensartede børn der går i vores institutioner og skoler det bør vi i øvrigt lægge en

værdien med at man har mulighed for at alle børn af alle familier principielt kan være i alle slags daginstitutioner

til søskende opfordre til at man overvejer

virksomhedsbørnehaver hvor det er helt i orden at man forbeholder pladser til medarbejdernes

sætte deres børn i en sådan virksomhedsbørnehave der måske ligefrem er blevet berømt i lokalsamfundet på grund af sin

også være at de i en virksomhedsbørnehave i en periode

som man kunne lære af og lege sammen med børn på det alderstrin vi taler om her er jo enormt hurtige til at tilpasse sig forskellige typer situationer og herunder forskellige slags børn i en børneinstitution så det synes jeg også vi kunne have som et perspektiv hvis det var muligt at

af alt bryder det for mig at se med en grundværdi nemlig at vores daginstitutioner i danmark

alle slags familier uanset om det er nogle der er ansat i en virksomhed

det er nogle der er på kontanthjælp uanset hvor man kommer fra og hvordan man ser ud eller hvad man hedder så er de danske daginstitutioner for alle og jeg frygter ligesom alternativet at det her kan være med til at skabe et a b hold især hvis det

starten på et skred hvor man åbner op for at man kan reservere alle pladser til en bestemt gruppe i bestemte institutioner i danmark min konklusion og vores konklusion i sf

så modsat alternativets at vi ikke vil være med til at skabe et a b hold hvorfor vi stemmer nej til det her forslag den anden del af lovforslaget

at det som udgangspunkt er sådan at dansk er hovedsproget og at det hvis man åbner op for det

ikke skaber integrationsmæssige problemer så vil

at der er nogle partier der bifalder frie institutioner for selvejende daginstitutioner med fleksible åbningstider

med bedre forhold blev der også sagt

bedre forhold fordi de har flere penge at gøre godt med og dermed

langt de fleste hvis ikke alle kommunale daginstitutioner i danmark også ønsker mere fleksible forhold til forældrene jeg tror også at alle danske daginstitutioner ønsker bedre normeringer så hvis ministeren er interesseret nu ved

princip der hed fleksibilitet til alle og bedre normeringer til alle men også institutioner der er frie for alle

hvis man skal understøtte det det være sig sygehuse med skæve arbejdstider store industrivirksomheder med en mangfoldig medarbejderskare

medarbejdere at man så også anerkender

for manges vedkommende betyder at der også er familier der ofte skal flytte med hvis man skal tiltrække arbejdskraft til et job i visse dele af landet derfor er det at sikre gode vilkår også for medarbejdernes børn

hvis man er sygeplejerske eller hvis man er industriarbejder eller man er tjener at man kan have skiftende arbejdstider man kan have natarbejde og derfor er

såvel offentlige arbejdspladser som det kan gælde private arbejdspladser men hvor der når man så også som en del af det at kunne tilbyde et job hvis det for eksempel er en

familie hvor der også er noget logistik og noget praktik der skal falde på plads og det at man som virksomhed med

lovforslag fremadrettet får mulighed for at forbeholde nogle af pladserne til virksomhedernes medarbejderes børn giver også en tryghed for at det ikke er et manglende tilbud til pasning for eksempel en sen eftermiddag en aften eller i weekenden der gør at en medarbejder ikke vil kunne sige ja til et arbejde

vores tanker om at vi skal have institutioner med lige adgang

ansættelsesforholdet der er afgørende for om barnet så kan blive i institutionen og

også kan gå i en institution hvis det

at mærke enten er en tidligere medarbejder eller det er en af de pladser

så efter helt almindelige aftaleprincipper og aftaler kan besættes af kommunens anvisning

uden at man på den måde skal til at tale om a og b institutioner og tale om at det her grundlæggende bryder med principperne

dagtilbud på en lang række sprog der synes vi

ind i loven at udgangspunktet er at man taler

skal man fremover også fra kommunalbestyrelsen have mulighed for at

jo rigtigt at vi laver en indskrænkning som nogle også har sagt fra talerstolen og dfs ordfører har bedt om en præcisering af i forhold til at det betyder at man ikke vil kunne oprette en arabisk talende institution fordi udgangspunktet fremover er at man taler dansk i danske institutioner

vi samtidig også anerkender at der er virksomheder og der er kommuner hvor der

at der både kan være et rekrutteringsbehov i forhold til internationale medarbejdere men at der også er

en kortere eller længere periode er udstationeret i udlandet og derfor kan have et ønske om at have et internationalt tilbud til

de muligheder ligger jo i loven i dag men nu præciserer og

er hovedsproget og at der hvis der ikke er integrationsmæssige problemer knyttet

være institutioner hvor engelsk tysk eller fransk er

muligheder der er i dag men jeg synes også at begge dele af lovforslaget er en naturlig udvikling af vores dagtilbudsstruktur hvor vi i langt højere grad holder fokus på hvad det

forhold der er behov

nogle ting der efterspørges af familier

også at det er væsentligt at vi også politisk selv om det kan være et lille lovforslag lytter til de behov der kan være landet over i forhold til at udvikle mulighederne på området

også bare sige at jeg ser frem til den videre udvalgsbehandling herunder også at vi kan få afklaret

spørgsmål der yderligere måtte være det håber jeg på kan lede frem til at der er flere partier der i sidste ende

har karakter af myter og forestillinger end det måske er udtryk for

er kan det

at

religiøse vej og vi skal sætte ind over for dem der modarbejder de demokratiske værdier der kendetegner det danske samfund i den forbindelse er det afgørende at vi sætter en stopper for

kan gives offentlig støtte eller anvises lokaler

eller underminere demokratiet og grundlæggende friheds og menneskerettigheder det er helt centralt hvis vi

kræfter til livs det er på denne baggrund at vi i dag behandler et lovforslag der udmønter en udmønter en del af

politiske aftale om initiativer rettet mod religiøs forkyndelse som blev indgået i slutningen af foråret i år aftalen består af en lang række delaftaler og i dag behandler vi altså udmøntningen af den aftale der justerer folkeoplysningsloven og dermed foreningernes mulighed for at få støtte og anvist lokaler

det er naturligvis meget vigtigt at have den rette balance for øje når vi justerer

de grundlæggende værdier i danmark med lovforslaget gennemføres derfor seks initiativer der skal forhindre støtte til sådanne foreninger for det første opstrammes betingelserne for for folkeoplysningsforeningerne i forhold til at opnå støtte eller få anvist lokaler det betyder at foreninger der modarbejder eller underminerer de grundlæggende værdier i danmark ikke kan modtage støtte eller få anvist lokaler for det andet lovfæstes kommunens pligt til at føre tilsyn med foreninger der modtager støtte efter folkeoplysningsloven for det tredje skal kommunerne skabe mere gennemsigtighed i forhold til hvilke foreninger der modtager støtte efter loven det gælder foreninger der modtager støtte eller får anvist lokaler og det gælder foreninger der bliver afvist eller foreninger

fratagelse af retten til at bruge lokaler for det fjerde skal kommunerne have pligt til at underrette skat når foreningerne ikke modtager støtte på grund af antidemokratisk virke for det femte

bliver forbuddet mod at yde støtte til foreninger med henblik på

gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger

dette skal særlig styrke samarbejdet mellem skat og

samtidig skal det bemærkes at der lægges op til at lave en evaluering af loven senest to år efter ikrafttrædelsen et lovforslag som dette kræver den rette balance så der er fornuft

alt i alt vil lovforslaget bidrage til at foreninger der har antidemokratiske formål

det er i den grad den rette vej

at gå i forhold til at komme de kræfter til livs der modarbejder de demokratiske værdier som danmark bygger på lovforslaget

at kønsdiskrimination er okay

okay og det åbner jo op for at man må stille en lang række spørgsmål til de partier som går ind for det her lovforslag om hvad der egentlig er dækket af det

om det vil være omfattet af det her lovforslag hvis en forening argumenterer for dødsstraf sådan som den praktiseres i usa eller hvad med dødsstraf sådan som den praktiseres i saudi arabien eller hvad med dødsstraf sådan som den praktiseres i kina

andet at søge økonomiske tilskud fra kommunerne

set det vi forsøger at gøre op med med dette lovforslag er endnu et skridt på vejen når det handler om at bekæmpe islamisering af det danske samfund

ud over at søge at begrænse tilstrømningen til danmark

det vigtigste bliver vi også nødt til her på

at forholde os til at islam i stigende grad dominerer i forskellige dele af samfundslivet og dette er efter vores opfattelse i dansk folkeparti udtryk for en negativ samfundsudvikling som skal tages alvorligt fordi vi ikke kommer uden om at der er elementer i islam som på lange strækninger er uforenelige med det værdigrundlag som danmark hviler på og står på det er en svær øvelse og

grund til at lægge skjul på at det er en vanskelig balancegang

om at ramme de grupper inden for de muslimske miljøer som jo

den grad er med til at lave samfundsundergravende arbejde

ramme de kristne foreninger som jo ikke udgør et problem for landet men som tværtimod er en del af vores kulturarv vi ønsker at næste gang hizb ut tahrir vil låne et lokale af københavns kommune til at afholde et af deres arrangementer

kan den ansvarlige borgmester med loven i ryggen sige at det desværre ikke

vi ønsker at tage tilskud og skattefordele fra en forening hvis den rådgiver sine medlemmer og andre til at sætte shariareglerne over de regler som vi har vedtaget her i folketinget

forening på den ene side kan arbejde for at afskaffe demokratiet for at indføre et kalifat og på den anden side med kommunalt tilskud efter folkeoplysningsloven for eksempel arrangere fodboldskole for unge mennesker med den risiko at foreningens islamistiske holdninger viderebringes til de pågældende unge derfor ønsker et forhåbentlig bredt flertal i folketinget vi gør i hvert fald i dansk folkeparti at ændre folkeoplysningsloven så det kommer til at fremgå ganske klart af lovgivningen at folkeoplysende virksomhed blandt andet bygger på demokrati og frihedsrettigheder så det gøres til en betingelse for foreningerne at de ikke i kraft af deres formål eller i kraft af deres adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og en række grundlæggende værdier religionsfrihed ytringsfrihed forsamlingsfrihed og det faktum at i danmark betragter vi mænd og kvinder som værende lige meget

kommer til at bekæmpe de ekstreme muslimer i samfundet og det synes vi at det her lovforslag udtryk for det er selvfølgelig en vanskelig balancegang men vi synes

rammer den sådan nogenlunde fornuftigt så kommer

er en serie programmer der blev sendt på tv to i foråret to tusind og seksten med fællestitlen moskeerne bag sløret og programmerne førte til en række forhandlingsmøder med kultur og kirkeministeren for bordenden

en aftale mellem regeringen socialdemokraterne dansk folkeparti og de konservative og en stemmeaftale med sf der tilsluttede sig det meste i de fire partiers aftale i enhedslisten støtter vi gerne effektiv kontrol med offentlige tilskud til foreninger men vi bryder os virkelig ikke om den del af lovforslaget der på et ganske

grundlag lægger op til at der skal sorteres i foreninger der som det hedder modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds og menneskerettigheder

foreninger der ikke gør det at myndighederne nu skal til at træffe nogle

i bemærkningerne til forslaget hvor der i punkt

ærlig talt svært at se en knivskarp principiel forskel her altså medmindre man synes det

at racediskrimination ikke er okay medmindre man synes at kønsdiskrimination er i overensstemmelse med grundlæggende friheds og menneskerettigheder og at racediskrimination ikke er det

ikke er hvad hvis man mener at personer med afrikanske rødder ikke bør kunne blive præster er det så omfattet eller ikke omfattet af lovforslaget hvad med foreninger der støtter forældres ret til at slå deres børn

mænds ret til at slå deres koner hvad med foreninger der går ind for dødsstraf sådan som det for eksempel praktiseres i usa

fra enhedslistens side er vi helt på linje med advokatrådet som i sit høringssvar påpeger at det fra en juridisk vinkel kan være meget vanskeligt at se forskel på det der ifølge bemærkningerne er omfattet af lovforslaget og det

berører nogle vigtige grundlovsbestemmelser og centrale bestemmelser i den europæiske menneskerettighedskonvention

at regeringen ikke af egen drift har sendt lovudkastet i høring hos institut for menneskerettigheder der dog som instituttet selv skriver i et

er blevet opmærksomme på lovudkastet vi er i enhedslisten glade for at instituttets folk er opmærksomme når regeringen ikke er det i enhedslisten har vi absolut ingen sympati for religiøse grupper der opfordrer til eller praktiserer vold mod børn stening kønsdiskrimination eller håndsafhugning enhedslisten har derimod sympati for demokrati og for retten til de tre vigtige ter nemlig

vedtager at myndighederne skal træffe skønsmæssige uklare og værdibaserede afgørelser om foreningers rettigheder

eller saudi arabien må man for eksempel argumentere for at kørestolsbrugere ikke kan bestride stillingen som præst må man argumentere for at

hvis en antidemokratisk holdning

hvis den er fremsat på fodboldbanen eller er det hvis den er fremsat på et møde

er fremsat på et møde hvor det ikke har været en del af et

punkt som har været på dagsordenen men bare er fremkommet som en bemærkning under mødet i bestyrelsen i fodboldklubben altså hvor skal grænsen trækkes i forhold til hvornår noget strider imod grundlæggende friheds og menneskerettigheder

berettiger til at man fratager støtten

formuleret og det er derfor vi har problem med lovforslag som det her

for mig at se en undergravning af retsstaten og en undergravning af retsstaten er for mig

om jeg kan huske fra folketingsvalget sidste år

en ungdomsorganisation som besluttede at de ville opfordre folk til ikke at stemme fordi de var trætte af den politiske debat i danmark

var trætte af en særlig politisk ideologi men de var trætte af

var lidt trætte af den måde som politikere talte sammen på de var trætte af afstanden mellem christiansborg og borgerne derfor opfordrede de og det gjorde det ved forskellige lejligheder jeg ved ikke om de har

men samtidig kritiserer de en styreform

måde at forvalte vores land på som i forhold til det der står

i det her lovforslag skal være lovligt

jeg er helt enig med enhedslisten i at det er uhensigtsmæssigt i forhold til retssikkerheden og i forhold til vores demokrati i det hele taget

også synes er rigtig problematisk i forhold til det her lovforslag og som vi

rigtig ærgerlige over at aftalepartierne på baggrund af en dokumentar i fjernsynet i foråret to tusind og seksten vælger at fremføre et så omfattende lovforslag

jo det der står det står endda i lovforslaget

at det blandt andet er på baggrund af den her tv dokumentar er det fremadrettet praksis at vi i danmark skal lovgive på baggrund af en tv dokumentar det er da virkelig bekymrende for vores demokratiske praksis hvor er den kortlægning som viser os alle sammen

at det her lovforslag er nødvendigt for hvis den lå der og den kunne overbevise mig om at det var nødvendigt

deling af nøgenbilleder på på nettet

at at det foregår i vidt omfang og ville

hvor stort problemet er og hvad omfanget af problemet er og

at der bliver gjort et arbejde derude som vi som politikere kan

når vi skal svare ja eller nej til noget det savner jeg altså rigtig meget her

som de andre ministre gjorde i det her samråd nemlig at kende til problemets omfang inden vi finder på en løsning jeg vil også gerne opfordre til anden ting og det er at få lavet en menneskerettighedsvurdering af det her lovforslag

burde være noget vi gjorde helt automatisk lige meget hvilket lovforslag vi fremsatte

er en anden ting som er problematisk og det er omfanget af bureaukrati som lovforslaget givetvis medfører nu bryster regeringen sig jo af det gør vi jo alle sammen i folketinget

ville nedbringe bureaukratiet i i danmark ude i

forvaltninger men det her medfører mere bureaukrati fordi kommunerne skal til at føre mere tilsyn

eller andet her som ikke rigtig passer sammen men helt grundlæggende bygger det her lovforslag i

for en minoritetsgruppe på baggrund af en tv dokumentar

og det er også uretfærdigt

gerne anmode om at vi ikke skyder gråspurve gråspurve med kanoner

udsætter de her behandlinger til der er kommet en redegørelse der kan vise os alle sammen hvor stort

med

også om retssikkerhed i den her sammenhæng

jeg citerer fra l 13 foreninger hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer

eller grundlæggende friheds og menneskerettigheder kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov

hvis det er fuldstændig piskeklart hvad deres formål går ud på og hvis det er lige så piskeklart hvad det er for en adfærd der skal tages stilling til og hvilke former for adfærd der viser det ene eller det andet

det har været skelsættende i vores land at vi har haft en meget stor frihed på det her område det er en del af vores demokratiske kultur og vi har haft den fælles

jeg nu ikke helt belæg for men i hvert fald årtier

det er bedre at få det frem i åbenhed og tage diskussionerne i åbenhed og forholde os til

end at gøre det miskrediterende så det sker i gedulgthed

få styr på og forholde sig til

man kan diskutere om de lovændringer der foreslås kan kaldes censur i visse situationer

sindelagskontrol i andre situationer

at handlinger kan være en trussel mod demokratiet

fuldstændig enig i men der er stor forskel på handlinger

der er stor forskel på egentlige handlinger

at have store ord i munden og gøre sig bemærket med det

var det for eksempel undergravende eller underminerende for demokratiet at man i ungarn havde stemmeberettigede borgere i det ungarske demokrati som argumenterede imod

om hvorvidt ungarn skulle acceptere eller være imod

om at fordele flygtninge med kvoter til medlemslandene hvorfor gik nogle

imod den folkeafstemning mod at man skulle bruge sin stemme

halvtreds pct der stemmer for før en folkeafstemning er lovlig

underminerer demokratiet for mig er det en del af demokratiet at man kan bruge den type situationer til at gøre sig gældende med sine politiske anskuelser i fuld åbenhed

at kommunerne skal føre tilsyn og skønne om en forening opfylder betingelserne i lovforslaget

ikke det samme fra sag til sag og derfor anbefaler jeg at man i ministeriet virkelig

en uheldig måde eller en foredragsholder argumenterer for et kalifat det plejer at være sådan i

der tegner foreningen og ikke et medlem eller en foredragsholder som man har haft inde

kommunerne skal offentliggøre lister

hvem der ikke har fået tilskud hvem der har fået afslag det er igen noget som ikke er særlig typisk for danmark vi offentliggør jo heller ikke lister

dem der ikke fik ansættelse eller lister

dem der ikke fik midler fra

der tildeler midler til kulturformål der synes jeg lige at man skal tænke sig grundigt om det har i mange mange år været en

at det er bedre at alle i åbenhed kan give udtryk for deres opfattelser og diskutere dem

jeg synes det er rigtig betænkeligt at man bruger udtryk som at underminere demokrati og grundlæggende friheds og menneskerettigheder

det sige at underminere hvornår er grænsen nået

ikke at underminere hvornår er det kritik som er lovligt i et demokrati

inden for skiven for at bruge det udtryk at foreninger kan angribe menneskerettighederne og den måde de er formuleret på i den europæiske menneskerettighedskonvention

det at underminere menneskerettighederne

med de ord vil jeg bare understrege at jeg

er nogen nem lovgivning og den sætter spørgsmålstegn ved hvordan man skal udvise en adfærd

den anden måde for at være værdig til at få et tilskud som folkeoplysende forening

det bliver egentlig interessant at se hvordan det føres ud i livet

støtter forslaget men jeg ser meget frem til

implementere lovgivningen i praksis det vil jeg

af de radikaliserede kræfter der er rundtomkring i danmark derfor er det så vigtigt at vi bruger de folkeoplysende midler rigtigt

høj grad brugt på at skabe og øge

i hvad de folkeoplysende midler skal bruges til fællesskab frihed og frisind det skal vi støtte og udbrede

og det mener jeg faktisk det er og det mener jeg også

vi skal ikke bruge skattekroner kulturkroner der kunne være brugt bedre på at støtte foreninger der arbejder imod fællesskaber som arbejder mod friheden som arbejder imod menneskerettighederne som arbejder imod demokratiet selvfølgelig skal vi da ikke bruge vores fælles penge på dem vi skal da bruge dem på dem som faktisk bakker op om demokratiet som bakker op om frihedsrettighederne som bakker op om de stærke fællesskaber der skal ikke være skattebetalte foreninger i nogen kommuner i danmark hvor

at de ikke har ret til deres grundlæggende frihed der skal ikke være skattebetalte foreninger hvor man propaganderer og hvor man ikke har lov til at elske hvem man vil der skal ikke være skattebetalte foreninger der lærer børn at kæmpe imod demokratiet eller underminere demokratiet de må mene lige præcis hvad de vil

tiltag eller foreninger der bekæmper demokratiet det mener jeg virkelig ikke

jeg er glad for det her lovforslag og jeg tror at vi i fremtiden har en vigtig opgave i at hjælpe kommunerne

og mange steder mener jeg ikke

det er et meget meget nedprioriteret område ude i kommunerne så jeg håber at det her lovforslag kan være med til at sikre at man får fokus på det tilsyn så vi får brugt pengene på den bedste måde skulle der være uklarheder skulle der være steder hvor kommunerne ikke føler at de kan magte opgaven så mener jeg ligesom jeg mener det

må gå i dialog med kommunerne med kl

som skal træffe afgørelser med hensyn til hvem de kan nægte støtte

folkeoplysningsloven er jo skabt for at understøtte vores demokrati og medborgerskab og derfor er det jo ikke så mærkeligt at vi gerne vil have en administration af folkeoplysningsloven som lever op til det formål og det gør jo langt langt de fleste af de folkeoplysende foreninger de vil overhovedet ikke blive berørt af lovforslaget det er målrettet de foreninger som modarbejder lovens formål aftalepartierne vil hverken hindre foreningsdannelse eller gribe ind i den frie debatkultur begge dele er jo helt essentielle for det danske demokrati men vi vil altså ikke give offentlig støtte til foreninger som modarbejder eller underminerer de værdier som

det gælder både i forhold til at få støtte efter folkeoplysningsloven og også i forhold til på andet grundlag for eksempel gennem kommunalfuldmagtsreglerne at få støtte

derfor er det også vigtigt at kommunerne følger op og tager deres tilsynsforpligtelse alvorligt tilsynet skal samlet set styrkes og foregå ud fra en risikobaseret tilgang sådan at ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt

jeg vil gerne understrege at lovforslaget gælder alle typer af foreninger og ikke kun religiøse foreninger derfor gælder det fortsat at aktiviteter af idébestemt politisk eller religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet kommunerne kan altså ikke udelukke foreninger fra støtte blot fordi de bygger på et politisk eller religiøst grundlag

lovforslaget vil altså ikke gribe ind i foreningsfriheden i religionsfriheden eller ytringsfriheden og det vil heller ikke diskriminere mod bestemte typer af foreninger derfor rejser lovforslaget heller ikke spørgsmål i forhold til

grundloven eller danmarks internationale forpligtelser som det er sagt så mange gange blandt andet af herre jacob mark så vedrører lovforslaget ikke friheden til at tro og mene men det vedrører friheden til at bruge andres penge det er det det handler om det handler om hvem der kan få tilskud og ikke hvem der kan tro og mene

det svarer jo til at nazister og islamister

i mange år heller ikke har kunnet bruge friskoleloven til at fremme deres antidemokratiske synspunkter det var jo noget vi fik ændret på et tidspunkt da jeg var undervisningsminister med meget bredt flertal og det er der ingen der har haft problemer med

vi får problemer med det som jeg håber vi vedtager med

skatteyderpenge til hvad som helst

med hensyn til det som herre rune lund kalder

sige som flere også har sagt

alle vores svar på spørgsmål i dag det som ordførererne har svaret det som lovforslaget nævner og det som vi vil svare i udvalget vil alt sammen bidrage til

finde ud af at sætte grænsen

fører til at foreningen derefter kommer på

det er kun hvis foreningen siger ja

mission det er det vi vil med denne forening jamen så vil det være ganske som hvis de vil oprette en friskole så kan de ikke få offentlig støtte til det med disse ord vil jeg gerne kvittere for debatten

synes jeg at svarene på spørgsmålene har været

det videre arbejde med lovforslaget så jeg ser frem til behandlingen i udvalget som forhåbentlig skaber

hjælper til med at beskytte det borgerlige liberale demokrati og en retstilstand hvor

underminerer borgernes retssikkerhed og så vi ikke underminerer demokratiet men jeg kunne da godt i den sammenhæng tænke mig at spørge

sådan som den bliver praktiseret i henholdsvis usa

på enkelte og efter vores mening de mest betydningsfulde dele af redegørelsen måske kan man forvente at det danske formandskab for nordefco den nordiske

for arbejdet vi har nemlig en lang række

den såkaldte easy access aftale er nok den væsentligste da den indebærer at de nordiske lande i fredstid kan færdes overalt i aftaleområdet med militære kapaciteter aftalen om sikker kommunikation er allerede sat i værk mens en aftale om fælles adgang til radaroplysninger er under overvejelse aftalen om at give ubevæbnede militærfly ret til at søge ned på den nærmeste flyvestation vil med finlands og islands tilkendegivelser udvides til også at omfatte bevæbnede fly

samarbejdet med de baltiske lande vil blive et vækstpunkt nu hvor de tre baltiske stater deltager i de nordiske minister og embedsmandsmøder det internationale aspekt berøres i redegørelsen hvad angår fns fredsbevarende indsats i mali hvor tre nordiske lande indgår i en rotationsordning med belgien og portugal og hvor udgangspunktet er den norske lejr den samlede nordiske indsats i østafrika sker inden for rammerne for

opgaver fortsatte trusler mod sikkerheden i østafrika gør denne indsats særlig interessant der findes tillige en række aftaler der ikke omfatter alle nordefco landene som for eksempel den dansk svenske militæraftale om øget adgang til hinandens territorier og med en række tilhørende tekniske aftaler

er fortsat under udarbejdelse

socialdemokratiet er vi naturligvis interesseret i at

nordiske hjemmeværnsamarbejde fortsat skal

være inspirerende og relevant og udveksling af erfaringer mellem de nordiske lande er bestemt af stor betydning det er mit indtryk at de frivillige i det danske hjemmeværn har stort udbytte af samarbejdet og vi har nu også åbnet for et samarbejde med hjemmeværnet i baltikum

har drøftet de sikkerhedspolitiske udfordringer

betydningen for de frivillige vi har også et meget udviklet samarbejde

beredskabsområdet hvor større uheld og katastrofer i givet fald kan indtræffe med følger for flere lande her er sloganet også det robuste samfund som på én gang kan være forebyggende mod alvorlige ulykker og dertil

effektivt hvis uheldet er ude vi har også et grænseoverskridende samarbejde

vedtagelser om strategiske udviklingsmål som deltagerne stiller op

beredskabssamarbejde dækker over alle

har til formål at bistå nabolandene med at forebygge og begrænse skader som følge af ulykker katastrofer eller menneskelig aktivitet også her rummer de eksisterende aftaler mulighed for at få udviklet samarbejdet på et internationalt niveau deltager de nordiske lande

i andre dele af verden igennem ihp

med katastrofehjælp efter behov det er især fn som er

nødhjælpsassistance som for eksempel ved jordskælv oversvømmelser og andre opgaver vores beredskab omfatter ligeledes en række ekspertberedskaber inden for områder som atomar stråling og kemiske højrisikomaterialer her gennemføres en række øvelser i fællesskab ligesom der udvikles viden om farlige materialer inklusive i grønland som bekendt fik vi aldrig en nordisk

fik vi noget bedre nemlig en lang tradition for frivillig deltagelse i forsvars og beredskabssamarbejdet vores fælles arbejdsområde for fremtiden

for det første om at dele opgaverne mellem de nordiske lande og samtidig

vil det være ønskeligt at samarbejde

således at hvert land bidrager med det de er bedst til for det tredje skal det nordiske samarbejde i højere grad end nu

i fælles indsatser hvis aktuelle forhold taler for det som for eksempel en øget tilstedeværelse i østersøområdet og baltikum og for det fjerde

skal man forholde sig til tingene omkring arktis og de skal løbende vurderes således at de nordiske landes bestræbelser på at beskytte de arktiske områder løses optimalt et bredt tema for det nordiske samarbejde er kampen

den internationale terrorisme hvor alle aspekter må inddrages vi kan kun være enige med ministeren i

at det nordiske samarbejde vil styrke vores samfunds evne til at tilbyde borgerne størst mulig tryghed på et fælles grundlag af tillid og gensidighed det skal bruges som en løftestang for vores indsats på et internationalt højt niveau jeg skal takke ministeren for redegørelsen og så skal jeg hilse

båndet til vores venner

lande som finland og sverige der jo ikke er en del af nato alliancen tælles jo også blandt danmarks venner hvorfor det nordiske forsvarssamarbejde nordefco er en god arena til at styrke båndet til netop

det er jo et samarbejde som vi har haft god glæde af den socialdemokratiske ordfører læste mange af resultaterne op og jeg kan i den forbindelse tilføje at vi sidste år snakkede om

så alt i alt er vi i dansk folkeparti vældig glade for det fællesnordiske samarbejde på forsvars og beredskabsområdet men når det er sagt

det vigtigt for mig at understrege at danmarks primære forsvarssamarbejde skal ske i regi af nato som er en alliance der igennem årtier har været gavnlig for danmark og som er en alliance hvor vi i dansk folkeparti mener at danmark bør cementere sin centrale position som kerneland med de forpligtelser

derfor glæder det også venstre at forsvarsministeren i så høj grad prioriterer samarbejdet i norden

jeg så jo gerne at vi også på forsvars og beredskabsområdet

side havde mindre fokus på på nato

som som vi i enhedslisten ser mere som

freds og konfliktløsningsområdet der har både sverige og norge

noget mere fremmelige institutter end

bidrager med med freds og konfliktløsningshjælp rundtomkring

jeg ser også at vi kan spille en en rigtig fin rolle fra fra nordisk side ved

i hele østersøområdet

fremhæve det nordiske samarbejde i

med rotationsordningen det er som bekendt igennem denne at

danmark har stillet

og tredive transportfly til rådighed for fn i mali rotationsordningen er en rigtig fornuftig måde at udnytte det nordiske samarbejdes kapacitet på og vi ser frem til ordningens videreudvikling i det hele taget er vi meget optaget af det internationale arbejde og fra liberal alliances side skal der lyde en klar opfordring til at der fremadrettet arbejdes på at styrke det nordiske samarbejde om træningsstøtte og kapacitetsopbygning i andre lande

et bidrag til at øge andre landes kapacitet og kompetence til deltagelse i internationale missioner under fn endelig vil jeg gerne udtrykke stor respekt for det uddannelsessamarbejde der foregår mellem de nordiske og baltiske forsvarsakademier jeg

at se et af dem om udveksling og meritoverførsel for kurser på hinandens institutter vidensdeling er uden tvivl et nøgleord i forsvarssamarbejdets fortsatte udvikling og åben og direkte adgang til uddannelsesinstitutioner skal i den grad understøttes med disse bemærkninger vil jeg takke

ser

en skubben i retning af et endnu tættere samarbejde med fn

på rigtig rigtig mange måder

også gøre vi

og det giver os jo nogle forudsætninger som er de færreste forundt det vil sige at vi får lov til at starte helt fra fra scratch og at vi kan komme ind med de budskaber og de ønsker og

det syn på verden og danmarks rolle i verden som vi nu

det rigtige med al den historik der ligger forud og den har vi tænkt os at udnytte

har det også ladet vente på sig at vi har fået en reel politik på forsvarsområdet lige nu navigerer jeg ud fra vores værdier og

være på som parti men vi har ikke nogen nedskrevet politik

fundet ud af i den her udviklingsproces hvor vi har eksperter inde vi har forsvaret inde

politiske kollegaer der har stor erfaring på området og også ved hvordan

nogen politik på området og bestemme os for hvad det er

glemt hvordan det er at vi skal få dem der er stålsatte på at krigen er den

stålsatte på at krigen er den forkerte vej ja

våben og militær kan være med til at få os i den rigtige retning

der mener at det er helt forkert overhovedet at bruge militær til at opretholde vores sikkerhed i særdeleshed også i norden at vi har

i norden hvor vi kan byde ind med noget andet og hvor vi kan være en humanistisk stormagt og her hopper jeg så selv ind og det kan

er for en rolle danmark og norden har spillet

dna vi skal have som er nordisk hvad det er vi har på velfærdsområdet hvad det er for en nordisk model

nogle ting vi kan her og insistere på at der skal vi levere noget unikt i stedet for bare at være en lille fisk i et hav hvor der måske er nogle store hajer der ender med at bestemme over os

kiggede endnu mere på hvordan vi kunne levere et bæredygtigt forsvar

vi kunne tænke i at når vi indkøbte materiel

til politikerne der var langt mere gennemsigtigt end i dag jeg oplever at vores forsvarsminister i den grad prøver at gøre det gennemsigtigt og prøver at tage nogle landvindinger men embedsværket og det politiske system og medierne

som nogen der arbejder sammen medierne skal jo ikke bakke os op

krigsførelse eller overvågning en åbenhed om at det

være problematisk også selv om vi vælger at fortsætte med det men i det hele taget en langt større åbenhed når det er sagt

vi skal starte helt forfra

er af muligheder hvis vi skal se på den politik vi plejer at

det er det eneste rigtige pt at gå med i de her krige og have en aktivistisk udenrigspolitik

vi ikke kan se andre muligheder en gang imellem er

men vi kan gøre noget dér og vi kan gøre noget helt anderledes

leverer materiel og flere fly og flere våben vi kan gøre noget

er bange for at vi bliver nødt til at have militær og våben

sikre at vi kan påvirke verden i den retning som vi mener er den rigtige for hele verden

foreningen aldrig mere krig har ihærdigt arbejdet mod krigen og al dens væsen siden den syttende oktober nitten seks og tyve

kaldes et nederlag at formålet ikke for længst er opfyldt og foreningen nedlagt de seneste årtier har danmark i stedet kastet sig ud i den ene krig efter den anden uden at krigsmodstanden har formået helt at bremse denne udvikling set med positive briller

styrtdykket siden den kolde krig halvfems procent af

ungdom melder sig ikke frivilligt til militæret og internationalt har usas præsidentkandidater travlt med at erklære irakkrigen for en fejltagelse en mindre forening som vores kan ikke styre så meget men vi søger fortsat at præge udviklingen i fredeligere retning siger tom vilmer

formand for aldrig mere krig aldrig mere krig støtter op om arbejdet i andre fredssammenhænge som fredsministerium og kampagnen nej tak til nye kampfly og var med til at starte tribunalforeningen til undersøgelse af danmarks krige i irak og afghanistan foreningen foreningen er selv tilknyttet war resisters international

som altså er aldrig mere krig har i dag et par hundrede medlemmer og medlemstallet er jævnt stigende foreningen er danmarks eneste sammenslutning for konsekvent krigsmodstand vi er pacifister og imod enhver form for krig og vold

en livsholdning der rækker ud over partipolitik og religion og det budskab tiltrækker fortsat nye aktive fortæller formanden foreningen udgiver fortsat sit medlemsblad med mange læsere udenfor egen kreds aldrig mere krig er i dag en af landets ældste fredsorganisationer og stod

oprettelsen af organisationen mellemfolkeligt samvirke der oprindeligt hed fredsvennernes hjælpearbejde pacifisme og ikkevold er ikke passivt at vende den anden kind til uretfærdighed men aktivt at arbejde for at fjerne årsagerne til krig og til at konflikter eskalerer til vold alle husker murens fald hvor østeuropas militante regimer faldt uden megen vold da folket krævede forandringer historisk set er ikkevoldelige omvæltninger dokumenterbart mere effektive og langtidsholdbare end voldelige aldrig mere krig blev stiftet

menneskelig konstruktion der har været i alle tider og så længe vi

nødvendighed eller kommer til at grine for meget af dem der insisterer på at der er andre veje så tror jeg vi begår nogle fatale fejltagelser så jeg synes vi skal respektere at

blandt andet har bragt os mellemfolkeligt samvirke og at de holder os i ørerne herude så må vi se i hvilken retning det ender med at alternativets

militære del og over i et rendyrket humanitært stormagtsprojekt må vi se

sige tak til dem og tak for redegørelsen her

og give os lejlighed til at høste fordelene ved et åbent og ligeværdigt samarbejde stoltenbergrapportens perspektiver om et tættere samarbejde på overvågnings og beredskabssiden i nordatlanten anser vi for værdifulde

vej at gå

ikke har noget militær eller en selvstændig forsvarspolitik

skal der ikke herske nogen tvivl om at vi bidrager til en fælles nordisk indsats

har forskellige orienteringer på grund af geografisk placering tilhørsforhold

eu og så videre

og på varierende niveauer siden sovjetunionens opløsning har interessen for nordatlanten været aftagende men den tiltagende polarisering i

bevirker at der igen er brug for større fokusering på dette område det vil vi gerne medvirke til i det omfang vi

omdrejningspunkterne bag overvågning af bevægelser i luften på havet og under havoverfladen den voksende interesse for området har også udmøntet sig i at blandt andet den amerikanske flådeminister var på besøg i færøerne for nylig og gjorde det klart at usa agter at intensivere sin tilstedeværelse i området

administreres fra

vigtigt og jeg understreger at det er vigtigt at både

og forsvaret respekterer

og generelt indgår i en dialog med den færøske regering om ønsker og planer for fremtiden så parterne opnår forståelse og enighed om hvilke mål og midler der skal anvendes fremover til gavn for både

og de samarbejdende partnere

på sornfelli blev etableret uden at det færøske lagting i det hele taget blev taget med på råd for mange år siden det samme gælder når

regering som gæster til arrangementer med besøgende udefra i færøerne vi foretrækker

påtage os rollen som værter hellere end gæster på vores egen hjemmebane

på beredskabssiden forholder det sig formelt anderledes end med forsvaret da vi selv har overtaget ansvaret for dette område vi har et relativt velkørende beredskab som ledes af politiet på landjorden og af mrcc på havet vi har selv tre skibe og to flunkende nye redningshelikoptere som betales over den færøske finanslov som fiskerination og med erfaring fra ni olieboringer på færøsk sokkel

har man efterhånden opbygget en værdifuld erfaring

bør udvikles yderligere her er også arktisk kommando en vigtig medspiller og det samarbejde har på det

operative plan udviklet sig positivt gennem årene jeg var selv ansvarlig for helikopterdelen gennem mange år og husker hvor svært det kunne være at skabe et åbent og effektivt samarbejde da det var vanskeligt at åbne de militære protokoller vi kunne for eksempel ikke

en civil helikopter på et militærskib men i dag foregår der et konstruktivt operativt samarbejde med arktisk kommando og for så vidt også

det islandske beredskab i nabolandet

af vores vægt ville være langt større hvis vi var sammen end den er når vi er splittet og det bliver dobbelt ærgerligt når man tænker på at en del af problemet opstår på grund af ren identitetspolitik

for at norge står uden for eu

svært at se nogen logisk argumentation

forstår man godt at finland ikke vil være med i nato det er jo logisk nok

deres nabo og man forstår også godt at island ikke vil være med i eu

et eu medlemskab ville blive kompliceret for island

kunne det også blive kompliceret for færøerne

men det er godt og det er nødvendigt

forsøger specielt når

viser at man dyrker de muligheder der er

på at færøerne ikke så meget som nævnes i

den såkaldte easy access aftale der kan sikre at landene kan få adgang til hinandens luft og

at dette også omfatter færøske områder det er helt klart i færøernes interesse men det ville være interessant at vide hvorledes og og om

der er ingen tvivl om at færøernes geopolitiske betydning som jo var ganske stor under den kolde krig

situation som vi har nu også på grund af

potentielt aggressive nabo mod øst det sidste

besøg der har været på færøerne det sidste år i juni var

flådeminister på færøerne adskillige forsvarsrelaterede delegationer har været der og i fjor var

færøerne for første gang siden den kolde krig

og taksøerapporten indikerede også meget klart at den danske regerings sikkerheds

jeg sætter pris på de investeringer som regeringen har til hensigt at

fregat efter hensigten vil patruljere regelmæssigt omkring øerne

kommer på tale i stedet for den der blev nedlagt efter den kolde krig det ser jeg også personligt positivt på men jeg vil som jeg

før erindre om at alt hvad der sker omkring

må gøres i åbenhed over for færøske myndigheder og i dialog med færøske myndigheder vi må undgå den mytedannelse som var så omfattende nogle nogle årtier tilbage og som altid opstår når ting foregår

over hovedet på folk jeg kan ikke se at at danmark og færøerne har forskellige interesser når det gælder sikkerhed og forsvar og derfor må vi undgå at vi går skævt af hinanden det er jo helt unødvendigt

blevet talt om en erklæring fra to tusind og fem om inddragelse i sikkerheds og

fámjinerklæringen og hvis den bliver fulgt tror tror jeg at vi

og

er medlemmer af de samme organisationer

udvikle vores samarbejde inden for det

område jeg er sådan set enig i at når det kommer til

vi har en åben og ærlig dialog der bliver nævnt radar

er truffet beslutning om nogen ting og det er selvsagt sådan at hvis man måtte gå den vej på et tidspunkt så vil man selvfølgelig være i i dialog med det færøske samfund

færøerne

den øverste myndighed når det gælder forsvarsområdet det vil jeg nu lige være lidt varsom med at nikke til for jeg

jo sådan set ikke al den stund

af rigsfællesskabets virkeområde derfor

egentlig ikke rigtig hvad det var der blev spurgt til

med med den formulering der blev rejst

medlemskab af nordisk råd som er en lidt anden debat end den vi har her fordi det vedrører nordefco

jeg har modtaget brevet om at man

have en drøftelse af netop i forbindelse

er parat til at gå så langt som vi kan

men selvfølgelig inden for grundlovens rammer og så må vi jo få udboret hvad der er muligt inden for

at vi ønsker at lave en politisk aftale om at vi får en nemmere adgang til hinandens områder

det det gør det principielt fordi det jo en dansk aftale men vi er slet ikke så langt at

vi har lavet en politisk aftale mellem danmark og sverige om at vi gerne vil have den her

nemmere adgang til hinandens territorier den er vi også ved at udmønte så det jeg forventer at vi måske

tage beslutning om den niende november i københavn er sådan set at få det til at gælde i hele nordefco kredsen

altså hele ideen er at det skal blive meget nemt så jeg forestiller mig jo ikke at vi skal til at have en konkret diskussion hver eneste gang

et hjemtaget område

nato